carolina magdalene maier

medlem af folketinget martin henriksen med flere har meddelt mig at han ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om at skrive den europæiske

vi skal i dag drøfte et beslutningsforslag om indførelse af obligatoriske dansksprogede fag på de engelsksprogede uddannelser i danmark med forslaget ønsker forslagsstillerne at pålægge regeringen at sikre at alle engelsksprogede videregående uddannelser med undtagelse af sprogfag skal indeholde et dansksproget fag med en tilsvarende undervisning og prøve på dansk forslaget begrundes med at antallet af engelsksprogede uddannelser og optaget på disse vurderes at være for højt samt at engelsk fortrænger det danske sprog

måske endda ligefrem bekymring over udviklingen i antallet af udenlandske studerende på de engelsksprogede uddannelser jeg deler ikke mindst ønsket om at fastholde dansk som formidlings og undervisningssprog ja videnskabeligt sprog på vores videregående uddannelsesinstitutioner det var blandt andet baggrunden for at vi i foråret to tusind og sytten begrænsede optaget på engelsksprogede erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser det skete i forståelse med erhvervsakademierne og professionshøjskolerne og på baggrund af en analyse af området begrænsningen betød at optaget i sommer var mere end fem og tyve procent lavere end året før på de

udviklingen på de øvrige engelsksprogede videregående uddannelser så vi får et samlet grundlag for at vurdere udviklingen på alle uddannelserne

er det jo ikke hensigtsmæssigt eller for den sags skyld hvis vi skal bevæge os længere ud end

heller ikke rimeligt at flere af halvfjerds procent af de engelsksprogede studerende på nogle kandidatuddannelser har forladt landet inden for to år efter endt uddannelse når analyserne er færdige vil vi derfor fremlægge et udspil med en række initiativer der tager sigte på at begrænse antallet af studerende på de engelsksprogede

der bliver på det danske arbejdsmarked efter studiernes afslutning det lægger sig i forlængelse af den reduktion af pladser på engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler som jeg nævnte før og som blev gennemført i fjor jeg anerkender at forslaget fra dansk folkeparti med stor sandsynlighed vil medføre en reduktion i antallet af studerende på engelsksprogede uddannelser men det er også min vurdering og regeringens opfattelse at forslaget vil have nogle utilsigtede konsekvenser regeringens forslag er

at behandlingen af beslutningsforslaget indstilles og videre skridt afventer at regeringen præsenterer sit udspil om de engelsksprogede uddannelser

udfordringen med at engelsk fortrænger dansk

høre om ministeren anerkender at det på sigt vil blive et problem for det danske sprog hvis alle uddannelser efter

at man på de videregående uddannelser taler engelsk og det vil glide over i at man også på virksomhederne taler engelsk og at vi kan komme over i det som dansk sprognævn kalder sprogenes dødsspiral altså at det over tid faktisk bliver en reel trussel mod det danske sprog hvis vi på de videregående uddannelser får engelsk ind som det primære sprog

lidt anden måde jeg vil sige at for mig er det vigtigt at det danske sprog også har udtryk ord og vendinger som dækker videnskabeligt arbejde som dækker

det sprog der anvendes helt og fuldt og det skal vi sikre

der skal være danske udtryk der skal være danske brugte udtryk som skal være mindst

og de skal anvendes på de akademiske studier og de skal anvendes videnskabeligt

over de sidste ti år er tres procent af samtlige nye kandidatuddannelser

blev ni ud af ti

for mig at se at på sigt vil samtlige kandidatuddannelser foregå på engelsk hvordan vil ministeren så sikre at vi samtidig på det niveau har begreber på dansk som rent faktisk bliver brugt i den virkelige verden

regeringens analyser er færdiggjorte

er det en drøftelse vi skal have om hvordan vi konstruktivt kan sikre at det vi begge sådan set er enige om

det ministeren nævner i sin tale at der kommer et udspil fra regeringen om at håndtere dette problem kunne ministeren fortælle noget om hvornår dette udspil

og løfte sløret for hvad det kommer til at

de skulle meget gerne være færdiggjort i år

set at færdiggøre de analyser der er i forhold til de engelsksprogede og så få lagt en solid bund under det arbejde som jeg opfatter der i virkeligheden er en fælles interesse for

dejligt at høre at der er en fælles interesse betyder det så at ministeren vil invitere dansk folkeparti over til nogle møder når analyserne ligger klar så vi eventuelt kan lave et fælles udspil

for at jeg vil drøfte det med dansk folkeparti

at man kan begå sig på dansk i universitetssammenhænge

forskningssammenhænge og at man kan de danske ord og fagtermer

men jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren om det vigtigste er at vi kender de danske fagtermer

har engelsk på et niveau så vi kan begå

jeg passe på formand men jeg erindrer at det blandt andet

at dansk ikke skulle udvikle sig til

er jo prægnant og og klart og tydeligt men jeg jeg forstår dybt indholdet af det og jeg er enig i det der skal

er lige så vigtigt at vores forskere internationalt kan begå sig det vil jeg nødig graduere jeg mener at begge dele er uhyre

har gjort opmærksom på at de simpelt

bekymrer det ikke ministeren at vi kan komme derhen

vi simpelt hen ikke kan indgå i de sammenhænge hvis hvis den slags forslag som vi har her i dag kommer igennem

at nedsætte engelskkundskaberne i danmark det er det bestemt ikke

engelsk er et verdenssprog som er det

købmandsnation med stærke videnskabelige traditioner

den her diskussion i realiteten handler om regeringens linje er på det punkt klar vi skal kunne begge dele

formålet med det beslutningsforslag

vi behandler i dag er at dæmme op for det

sproglige domænetab som er forbundet med det nuværende antal af videregående uddannelser på engelsk jeg tror det er vigtigt

at skille tingene ad når det kommer til forståelsen af hvad det er der understøtter det danske sprog og når vi er ved det danske

understrege at socialdemokratiet naturligvis støtter op om og gerne vil værne om det danske sprog også op igennem hele vores uddannelsessystem men jeg tror så også i den forbindelse at det altså ikke gør gavn at pålægge de engelsksprogede uddannelser et obligatorisk dansksproget fag tværtimod

formentlig først og fremmest have negative konsekvenser for fagligheden inden for det enkelte område det siger sig selv at fagligheden i undervisningen dialogen i øvrigt og opgaveskrivningen som

man kan høre også fra tidligere spørgsmål her i forbindelse med behandlingen af nærværende

vil blive hæmmet hvis det skal foregå på et andet sprog end det som det normalt ville

jeg må bare sige at uddannelsesindholdet

først og fremmest skal understøttes alt andet vil være spild af tid og det vil også være spild af ressourcer men samtidig

vi anskuer antallet af de udenlandske studerende der kommer til danmark og anskuer deres

vil jeg gerne anerkende så her rejser beslutningsforslagsstillerne altså en vigtig diskussion som vi deltager konstruktivt i vi har tidligere i andre fora diskuteret lige præcis det stigende antal udenlandske su modtagere som kommer til danmark

flere udenlandske su modtagere end vi har aftalt i i su forligskredsen i dag kan man jo så kigge på tallene og konstatere at

søgningen til danmark jeg ser

at vi kan have en konstruktiv drøftelse på baggrund af resultaterne af hvad vi så

de problematikker der måtte vise sig der deltager socialdemokratiet naturligvis konstruktivt i det såfremt vi bliver inviteret udfordringerne skal under alle omstændigheder løses og så kan vi begynde at diskutere

flere udenlandske su modtagere efter endt studie

socialdemokratiet gerne have og dermed i øvrigt giver tilbage til det danske samfund og bidrager til det danske fællesskab her er spørgsmålet om sprog afgørende

afgørende med danskkundskaber hvis det skal give mening at blive og arbejde efter endt uddannelse det danske sprog er afgørende for at kunne begå sig i det danske samfund for at kunne forstå vores værdier og for overhovedet

også vigtigt at de udenlandske studerende lærer sproget mens de er her parallelt med at de læser og tilegner sig faglige kundskaber ingen er tjent med de mange udenlandske studerende der i dag bare tager hjem efter endt uddannelse og arbejder i deres hjemlande det er en problematik som vi er meget opmærksomme på og som vi gerne deltager

men beslutningsforslaget

vil først og fremmest have negative konsekvenser for fagligheden i uddannelsen og det bekymrer socialdemokratiet

baggrund ikke støtte beslutningsforslaget

er et behov for at dæmme op for domænetabet på dansk

mener det er vigtigt at de udenlandske

for netop at kunne blive i danmark

vil jeg egentlig gerne høre om om ordføreren er med på at

studerende om at lære dansk

er det et tilbud som rigtig mange vælger ikke at tage imod og i særdeleshed er jo formentlig dem der bare har tænkt sig

skulle de med det danske så er ordføreren med på at vi får stillet krav om at alle

studerende der læser i danmark skal lære dansk

hvordan vi i højere grad får et større antal af de udenlandske studerende

er i systemet i dag og som også i fremtiden

at lære dansk der er ingen tvivl om at

langt bedre aktiv mens de er på studiet og i den tid de skal være et krav for overhovedet at kunne modtage su er jo bla at

integrere i det danske samfund det kræver at man kan dansk på et vist niveau så vi er meget interesseret i at

diskutere hvordan det kan lade sig gøre

både et svar og ikke et svar for jeg spurgte sådan set om ordføreren fra socialdemokraterne var med på at stille krav om at

krav i givet fald skulle udformes og i øvrigt også på hvilke institutioner det kunne være hensigtsmæssigt der er naturligvis en forskel på den ene

den anden uddannelsesinstitution og i øvrigt også uddannelsesniveau og på hvor stor en en fordel det egentlig vil være for den enkelte at skulle tilegne sig dansk er jo forskel på om man kommer

eller en fuld kandidat så det vil være afgørende for hvorvidt vi overhovedet her fra talerstolen i dag kan sige at vi er med på at stille krav men jeg tror at jeg deler ordføreren fra dansk folkepartis bekymring når det kommer til

tager imod de her frivillige tilbud i det omfang som vi

og det lyder jo godt kunne ordføreren løfte lidt af sløret for hvilke konkrete tiltag man har på vej for at værne om det danske sprog

til at skulle værne om det danske sprog vi anerkender at danmark er et

vi også som ministeren var inde på at engelsk er et verdenssprog og at kompetencerne

håndtere det engelske sprog såvel i skrift som i tale er nødvendige at have på et meget højt niveau for at kunne begå sig i alle de funktioner som vi ønsker ønsker

har gjort opmærksom på altså er visse fagområder

inddrage engelske udtryk

måske andre udenlandske udtryk inden for det fag som man nu beskæftiger sig med og er uddannet inden for

man at tale om hvor vigtigt det er at tale engelsk ordføreren siger også at man ikke har noget på tegnebrættet for øjeblikket var det så ikke på tide at få noget på tegnebrættet når man gerne vil værne om det danske sprog

hjælpe vi har lidt erfaring med det og brænder også for det og vi er her for at hjælpe også socialdemokratiet

vi står her i dag for at diskutere et

indeholder forskellige risici i forhold til at bringe fagligheden og det akademiske niveau ned på et lavere niveau end socialdemokratiet kan støtte op om det er det vi diskuterer her i dag vi diskuterer ikke hvorvidt jeg skal komme med forslag om hvorledes vi skal værne om det danske sprog det danske sprog tales som det primære sprog og det holder vi fast ved og det vil vi gerne værne om men vi anerkender bestemt også at der er en faglighed inden for visse uddannelsesområder

holde i hævd ved hjælp af udenlandske udtryk

ordfører er herre mads fuglede venstre værsgo

ønsker dansk folkeparti at sikre at alle engelsksprogede videregående uddannelser med undtagelse af sprogfag skal indeholde et dansksproget fag med tilsvarende prøve på dansk denne ordning skal

at engelsk fortrænger dansk på uddannelsesområdet som det også fremgår af bemærkningerne til forslaget udspringer forslaget af en mere overordnet bekymring for udviklingen i antallet

udenlandske studerende i danmark og jeg vil gerne understrege at vi i venstre i den grad deler den bekymring

ser eksempler på at flere end halvfjerds procent af de engelsksprogede studerende på nogle kandidatuddannelser har forladt danmark inden for to år efter endt uddannelse så er det tydeligt

nuværende system ikke fungerer efter hensigten og det skal vi selvfølgelig arbejde på at få løst men som ministeren også fremhævede

vi i venstre ikke sikre på at en generel indførelse af dansksprogede fag på alle engelsksprogede uddannelser er det bedste middel til at bremse den udvikling vi har eksempelvis ikke klarhed over hvilken effekt forslaget vil have i forhold til

studerende på engelsksprogede uddannelser jeg var på

vi fra ledelsens side hørte at man var meget nervøs for at mange af de

samfund der ikke er i stand til eksempelvis at fastholde

så derfor vil vi have en balance i det her og ønsker at afvente det analysearbejde der i øjeblikket pågår

forskningsministeriet et analysearbejde der skal munde ud i et udspil med gennemarbejdede løsningsforslag til hvordan vi mest effektivt understøtter at engelsksprogede uddannelser i højere grad er målrettet det danske arbejdsmarked så udenlandske studerende bliver og bidrager til det danske

vi deler altså med andre ord forslagsstillernes bekymring men ønsker at afvente et udspil fra ministeriet vi støtter derfor ministerens indstilling om at behandlingen af forslaget

det er jo ikke så overraskende udtalelser men mens vi nu venter på

jeg egentlig gerne høre om ordføreren ikke er enig

det som dansk sprognævn benævner som sprogenes dødsspiral som handler om at

man har et domænetab på de højere uddannelser at man faktisk

danske begreber og ikke har dansk som som det naturlige sprog at bliver udfordret når vi nu kan se at over de sidste ti år er tres procent af samtlige nye kandidatuddannelser udbudt på engelsk og i to tusind og femten var det ni ud af ti det vil sige halvfems procent

er det ikke en reel udfordring for det danske sprog på de videnskabelige områder og dermed en udfordring for det danske

fastholdes som ikke bare et sprog der tales blandt borgerne på gaden men også som et sprog man kan begå sig videnskabeligt på og jeg deler også den bekymring at hvis et dominant forskningssprog som engelsk er det eneste man har

udvikling af danske termer på de her områder så der skal være den balance men balancen skal bare ikke laves på den facon at vi ender med at lave et forslag der skader os

fravælger en uddannelse i danmark når vi bliver et rigere samfund af at de er her men jeg deler fuldstændig bekymringen om at dansk ikke har en stærk nok videnskabelig fundering hvis vi ikke er meget opmærksomme på at det bliver fortrængt af et andet dominant forskningssprog

ordføreren deler bekymringen

hvis det her i mine øjne lille og forsigtige forslag om at man skal have en lille smule dansk og lære lidt dansk ikke kan komme igennem hvordan vil ordføreren så sikre at vi imødegår at engelsk bliver det dominerende sprog at

højere videnskabelige niveauer hvordan kan vi sikre at vi stadig væk har et levende dansk sprog så det ikke bare er noget vi finder på og skaber ved siden af men at det

er et levende sprog også på højt

jeg er jo enig i at det skal vi gøre noget ved men jeg vil ikke løbe foran det analysearbejde der foregår i i ministeriet eller

men men når vi har det så er det som dansk folkeparti rejser som problem

vi i venstre ønsker at se på og hjælpe med til at løfte og når vi har analysearbejdet

en arbejdsgang for hvordan vi kan få løst det problem

kommentarer fru eva flyvholm enhedslisten

mange tak fra enhedslistens side kan vi ikke støtte det her forslag om

indføre tvungne danske eksamener

på engelsksprogede fag jeg mener simpelt hen at

indrette undervisningen og det er også mit indtryk må jeg sige at

bliver brugt de danske fagudtryk

at man både kan gå ind på en dansksproget og en engelsksproget arbejdsplads efterfølgende og det er er naturligvis

meget vigtigt

til det danske samfund at vi har udenlandske studerende på samme måde som jeg

meget vigtigt at man som dansk studerende har mulighed for at komme

at der kan komme helt så mange udenlandske studerende fordi man man

det at at der er engelske fag at at der bliver

det vil jo være en udfordring for udenlandske studerende der ikke kan komme ind og der må jeg sige at

bekymringen for at der er en skævhed

set enig i at der kan være noget dér der er værd at diskutere men der synes jeg man burde tage den reelle diskussion af om ikke der er problem med eu reglerne og hvad

på det her område i stedet for

meget meget vigtig det er klart at vi som et lille sprogområde også er nødt til at gøre noget særligt for for eksempel at

vi skal sikre at der er en god danskundervisning

vi skal også tænke i hele det kulturelle kan man sige

film og andet på på dansk som støtter op om at vores sprog bliver ved

handler meget om at man ind i samfundet og der er helt sikkert nogle måder man kan kan bakke op om at få stærkere studentermiljøer

at kende og også snakker dansk

herre jens henrik thulesen dahl værsgo

enige om udfordringen med eu og at der er nogle ting der

laves om dér men men det er så ikke det det primære her i dag det primære

set er enig i at der er udfordringer og at vi skal gøre noget for at sikre det danske sprog

vi diskuterer i dag er så de videregående uddannelser hvor

en udvikling der jo siger at på kandidatuddannelsen

en større og større andel kun engelsksproget så jeg vil om ordføreren ikke er enig i at det er en udfordring for det danske sprog at det giver et domænetab og at det efter dansk sprognævns beskrivelser

det danske sprog hvis videregående uddannelser på det høje niveau kun

hvor videregående uddannelser i danmark kun foregår på engelsk så er det klart

vi er endnu jeg synes det er naturligt nok at nogle uddannelser foregår på engelsk

en ting er at mange uddannelser bliver udbudt på engelsk

peger på men hvor stor en andel af de studerende i danmark tager rent faktisk en kandidatuddannelse på engelsk

en udvikling der vil gøre at det bliver man nødt til

i mine øjne føre til at man jo så heller ikke kan tale videnskabeligt på dansk

er ordføreren ikke enig i at når ni ud af ti

hvis der er tale om at der kun er mulighed for at tage en uddannelse på engelsk så mener jeg også at der er en problemstilling men

er på engelsk altså er det ikke nærmere sådan at der på en

for både at læse kandidaten på dansk og engelsk

med det forslag vi behandler vil forslagsstillerne pålægge regeringen

ændre reglerne så der altid er et dansksproget fag med dansk eksamen på engelsksprogede videregående uddannelser

jeg vil godt sige med det samme at jeg er meget skeptisk over for den anglificering der i det seneste årti eller halvandet har fundet sted inden for de videregående uddannelser jeg er også bekendt med og jeg

dansk sprognævn har fremført

når jeg til det yderste

er det fordi den som regel ikke indebærer at der bliver talt engelsk ved de videregående uddannelser men at der bliver talt en slags pidgin

jeg kan godt acceptere at mange forelæsere og studerende har en tung accent det kan ikke være anderledes hvis de har lært at tale engelsk efter barndommen jeg synes det er langt værre at man ofte taler med et begrænset ordforråd at man taler med dårlig grammatik at man taler med mange danismer at man anvender forkert terminologi at man anvender forkerte såkaldte idiomer altså faste vendinger i sproget eller at man taler helt uden de idiomatiske udtryk som kendetegner den flydende beherskelse af et sprog det lyder skrækkeligt i den indfødtes øre og det hæmmer forståelsen når man taler sammen så der er altså nok

kan vi ikke støtte det det griber for meget ind i universiteternes selvstyre til at vi umiddelbart finder det acceptabelt men jeg vil godt sige noget og jeg vil sige det så alvorligt og så oprigtigt som jeg kan

jeg og vi vil gerne være med til at spørgsmålet om pidgin versus

jeg kan jo selvfølgelig ikke have nogen indvendinger imod at folk taler

højere læreanstalter og slet ikke hvis det bliver markedsført som engelsk fordi

er en falsk varebetegnelse

jeg håber vi kan få gjort noget ved brugen af pidgin ved de højere læreanstalter og jeg tror sådan set også at det vil

løse nogle af de problemer der har udløst beslutningsforslaget

at ordføreren udtrykker en bekymring for anglificeringen

fuldstændig enig i pidginbeskrivelserne

at det selvfølgelig er en udfordring at hvis det skal foregå

engelsk ellers bliver niveauet jo ikke i orden

beskrivelse af udfordringen sprogligt og derfor vil jeg gerne

at vi står over for en udfordring og jeg vil også gerne vide

være med til til det her forslag

at vi kan komme videre ud ad den vej og sikre at vi ikke

et domænetab som på sigt bliver en udfordring for det danske sprog

sige at vi ikke vil have uddannelser på pidgin jeg tror at det vil

sætte en stopper for mange ting men der er jo tale om

som er alvorligt og som jeg håber at vi kan bevæge universiteterne til

louis hjelmslev skrev om sprogteoriens grundlæggelse på dansk i nitten tre og fyrre og den slog jo an

fyrrerne det er nok svært i dag

må vi jo erkende samtidig med at det er meget vigtigt at der der bliver skrevet på dansk og at det bliver holdt i live så vi står med et stort dilemma som jeg gerne vil være med til at vi tager fat på men jeg synes også at læreanstalterne skal have indflydelse på hvordan vi griber det an

meget enig i at vi skal gøre det i en dialog for det skal selvfølgelig også være håndterbart for uddannelsesinstitutionerne

står vi for mig at se over for et problem der sådan

jeg da godt forstå hvis man på en uddannelsesinstitution tænker det er sådan

også at vi kan have kommunikationen ude i verden alting bliver bare meget nemmere

tankegang og ikke stiller krav om at der skal være et levende dansk også på de her videnskabelige områder

være med til at vi sikrer

at der fortsat er uddannelser på dansk på alle områder

en blanding af pop og fornuft

og alt det her pop skal vi selvfølgelig have ud det

den store sådan snuptagsløsning tror jeg ikke jeg kan stå og præsentere her men men jeg

og sådan på det helt personlige plan

er dejligt at høre ordføreren angribe den manglende kvalitet i uddannelsen når man taler pidginengelsk det er virkelig virkelig rart at høre for der er mange folk der tror at man kommer op på et højere niveau når man behersker engelsk men man behersker ikke engelsk det er et lavt kvalitetsniveau vi får men det

ikke hørte ordføreren sige og som jeg synes er et absolut lige så væsentligt argument er at vi har en national forpligtelse til at passe på vores eget sprog

hvorfor kan vi acceptere at universiteter ser helt bort fra den nationale forpligtelse over for det danske sprog

efter ordførerens mening

konstruerer tingene på den måde at jeg finder de her problemer ligegyldige jeg synes det er meget vigtigt at der bliver skrevet på dansk og jeg synes i øvrigt at den danske skriftlighed er nødlidende jeg har været censor ved universiteterne i mange år det er forfærdeligt som der skrives dansk selv på kandidatuddannelserne

sådan lidt mere

forslag som vil ændre tiltrækningskraften i uddannelserne sådan

tage mener åbenbart at

min første advarsel mod at lægge mig ord i munden

hjalp åbenbart ikke så jeg må en gang til bede om at man ikke lægger mig ord i munden det er et problem og det er en udfordring og der er mange dilemmaer

i anglificeringen jeg vil meget gerne være med til at arbejde med dem den snuptagsløsning som bliver præsenteret her tror jeg mindre på men jeg anerkender problemet og jeg vil

ny ordfører fru pernille schnoor alternativet værsgo

den tidligere ordfører brugte næsten hele sin

tale om pidgin som jo nok er et udtryk som rigtig mange mennesker der sidder foran fjernsynet der ikke begår sig på de

må vel også kaldes en angloficering som ordføreren brugte så meget tid på at tale om at der er for meget af måske kan vi også lave et beslutningsforslag om ikke at tale alt for meget klansprog altså tale alt for meget akademisk sprog

støtte det her beslutningsforslag og det er grundlæggende fordi vi synes

i de forskellige uddannelsers virke vi lever i en global verden som vi jo har talt om i dag og en del af forsknings

og lærebogslitteraturen er på engelsk og har længe været på engelsk og det er naturligt og det er værdifuldt dansk industri og danske universiteter har kritiseret forslaget

de har udtalt at det vil være et benspænd i kampen om de dygtigste internationale talenter og til skade for dansk økonomi og forskning

som man kan høre enige i og vi tror også at de regler som forslagsstillerne ønsker vil skræmme mennesker væk og det er den forkerte vej

når uddannelser udbydes internationalt og på engelsk er

til at skabe attraktive studiemiljøer der tiltrækker både udenlandske og danske studerende og det medvirker til at

øge de studerendes udsyn og kompetencer både fagligt kulturelt sprogligt og dannelsesmæssigt uddannelser på engelsk kan bidrage til at de færdige kandidater har de nødvendige forudsætninger herunder engelskkundskaber for at kunne begå sig i et internationalt samfund på et internationalt arbejdsmarked i internationale studiemiljøer i udvekslingssammenhænge og så videre

vil jeg påpege at forskningens verden jo i høj grad er internationaliseret og forskning på engelsk er en forudsætning for at man kan indgå i internationale netværk herunder også for at kunne tiltrække internationale forskningsmidler men vores hovedårsag og begrundelse for

det lyder jo vældig vældig internationalt jeg tænker at lige om lidt

sagde ordføreren at hun selv havde lavet en phd som jeg forstod det på dansk hvor det havde været en udfordring at

udstiller det jo det dilemma og det problem vi faktisk står med at så meget

bliver svært at arbejde og have et levende dansk på de enkelte områder

at skrive min phd på dansk fordi jeg

havde skrevet en phd i hvert fald inden for det område på dansk

jeg tror ikke at dansk folkeparti kan ændre på at

uddannelser på videregående niveau er på dansk

par sprogfag tilbage på universiteterne selv om de fleste er forsvundet

jo selvfølgelig skal der være noget på dansk men

på tværs af internationale forskningsmiljøer og det tror jeg ikke at dansk folkeparti kan ændre på med det her forslag

at vi kan skubbe til en udvikling jeg tænker at i

at det der er afgørende er at man jo også har et levende sprog på de højeste videnskabelige niveauer fordi

et almuesprog som det tidligere blev nævnt vi ønsker faktisk

jeg hører at ordføreren egentlig lidt fortryder at have skrevet på dansk

der forsker og udgiver og kan

mig selv så jeg fortryder på ingen måde at jeg skrev den på dansk slet ikke det synes jeg bare var

selvfølgelig skaber det nogle begrænsninger hvis man skriver sin phd på dansk

så vil den jo ikke på samme måde kunne bruges i international sammenhæng medmindre man oversætter den til engelsk jeg tror ikke at vi når dertil hvor hvor dansk folkeparti er på vej hen

skulle diskutere at der er flere gymnasier

hvis vi nu begyndte alle sammen at tale engelsk i folkeskolerne og på gymnasierne så synes jeg det ville være et problem men problemet

ordføreren fra la påpeger omkring det her halvt engelsk halvt dansk er netop

vi jo ikke går rundt på forskningsgangene og taler engelsk med hinanden vi taler jo dansk og derfor får man jo ikke bygget det der sprog op så vi taler native nu bruger jeg også et engelsk udtryk vi taler jo ikke indfødt engelsk

hvis vi gik rundt på gangene og alle sammen talte engelsk

vi sikkert blive rigtig rigtig gode i undervisningen som herre henrik dahl gerne vil have at man skal være

at skrive en universitetsopgave på dansk

sit modersmål og det er meget sørgeligt at man som politiker ikke ønsker at være med til at give andre danskere den frihed det er at kunne bruge sit modersmål og udvikle det sådan at det bliver truet på længere sigt og bliver fortrængt

til at det var en meget sørgelig holdning at høre udtrykt der

her i folketingssalen og at man mener man er klogere end mennesker der sidder og arbejder med uddannelser hver dag ude på universiteter og andre videregående læreanstalter

respekt for at der sidder mennesker mennesker og arbejder med det her og som ved mere om det end vi gør

det er det er afgørende for at alle danskere kan blive ved med

modersmål og som giver den frihed som det er at have et modersmål som man behersker hundrede procent

markedsøkonomisk konkurrence med de store verdenssprog det er da

og det er det vi som ansvarlige politikere

som et sprog der kan bruges på alle niveauer i det danske samfund også på de højere uddannelser

vil gå ind og gribe ind i hvordan man skal

indhold og struktur og hvad man skal gøre på de enkelte uddannelsesinstitutioner

må det være fordi man er klogere på hvordan man gør det på den bedste måde og der mener vi altså

at vi detailregulerer alt for meget herinde og at vi blander os i alt for meget

hvis vi var begyndt kun at undervise i engelsk i folkeskolen og på gymnasierne men det er klart at i en forskningsverden

at man kan undervise i for eksempel

og det kræver altså at man taler engelsk

dagligt vil jeg næsten sige for at man kan det og det er jo et problem at man ikke gør det og derfor får man så den form for undervisning som herre henrik dahl fremførte lige før og

vi er jo et lille land med et lille sprog

gjort opmærksom på

rigtig dejligt sprog der udspringer af en

sproglig kultur og en helt særlig fin historie der er ingen tvivl om at vi skal passe på vores sprog

danmark ind i vores sprog og alle dets finurligheder i rødgrød med fløde kategorien

i hele den fine historie det har vi skal jo selvfølgelig invitere mennesker ind i

der findes

tror jeg gøre mere for også at invitere blandt andet udenlandske studerende ind i

til kulturen til højskolerne til litteraturen og måske også sprogudviklingen støtte sprogbevarelsen

niveau jeg synes det mest oplagte ville være at

bud på hvordan vi bedst udvikler og værner om sproget hos dem

uddannelser der er tilrettelagt på engelsk

målet her er at sortere flere færre

udenlandske studerende eller måske er det bare et delmål af det

er jeg uenig i det jeg ser ikke de udenlandske studerende som en trussel

danmark eller for danske uddannelsesinstitutioner jeg ser det som en stor

tiltrække udenlandske studerende

vores egne studiemiljøer og

som når vi ønsker at mange og gerne mange flere danske studerende tager til udlandet for at studere

på et højt niveau på engelsk hvis de tager de her uddannelser tilrettelagt på engelsk og ikke mindst selvfølgelig og det har været en grundig del af debatten at dansk forskning kan deles med hele verden for

grænseoverskridende for at virke og at være med til at fremme de løsninger rundtomkring vi gerne vil have viden skal deles

så jeg synes vi skal bruge kræfterne på noget af det jeg sagde i indledningen altså

på at få endnu flere af de udenlandske studerende

ikke hørt nogen tale imod det mange af os siger tit at det ønsker vi og regeringen har

studerende kommer hjem igen

hvor mange der kommer så er ordføreren imod

sådan at hvis hensigten også er at sikre

og det var jo en dejlig ting at høre jeg har tidligere hørt ordføreren citeret for

at ordføreren gerne så engelsk indført som koncernsprog

dansk sprognævns vurdering af at det er afgørende for at have et levende sprog at man også har et levende sprog på de højeste akademiske niveauer og og et levende sprog

taler sproget at man skriver på sproget og at det i de akademiske kredse i

sikre at det foregår på dansk også på universiteterne også på campus

ved udmærket at fordi jeg siger at jeg er imod det her forslag på de præmisser skal man ikke slutte omvendt det er faktisk

jeg prøvede faktisk at komme omkring argumenterne

jeg siger at hvis det er et delmål bare at få færre udenlandske

jeg imod det men jeg mener også det er en

uddannelserne kan tilrettelægge uddannelser på engelsk og også for danske studerende er det en

i at det er en balance

derfor jeg siger hvorfor støtter vi ikke udviklingen af

skåret ned på højskoletilskuddet der er blevet skåret ned på kulturen

høj grad er med til at understøtte det danske sprog og sprogudviklingen det mener jeg i meget høj grad det er i langt højere grad

videregående uddannelser men jeg synes at de videregående uddannelser spiller en rolle og skal spille en rolle her

deres bud jeg tror ikke det her er det rigtige

er mange andre områder hvor vi kan arbejde sammen om at styrke det danske sprog og styrke den danske kultur og det tager vi selvfølgelig altid gerne imod men i dag taler vi

set om videregående uddannelser om det videnskabelige niveau og jeg hører at ordføreren også anerkender dansk sprognævns problematisering

om at hvis sproget taber på de

taber sproget generelt derfor vil jeg gerne høre når vi nu ikke skal gennemføre det her forslag ifølge radikale venstres mening hvordan vil radikale venstre så sikre at vi fortsat har dansk som et levende sprog på de videregående uddannelser

et forslag lad de videregående uddannelser komme med deres bud

den højeste kvalitet forskning der kan begå sig i hele verden studerende der kan begå sig i hele verden og samtidig udvikle dyrke og bevare det danske sprog generelt og også

jacob mark socialistisk folkeparti

i sf deler vi sådan set

og vi mener også at vi skal passe på det og lytte til de bekymringer som

når jeg synes vi skal styrke det danske sprog

udvider vores forståelse af verden

man forstår flere begreber forstår man også verden på en bedre måde

som skal være mere og mere simpelt så man kan styre hvordan folk tænker jeg tror på at jo flere sprog man kan og jo stærkere et sprog man har i danmark jo flere begreber og jo større forståelse af verden får man så jeg deler sådan set

forstået hele herre henrik dahls ordførertale

ministeren foreslår vi bakkede op om at lukke flere af de engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademierne og på professionshøjskolerne fordi

det handlede sådan set ikke så meget om de udenlandske studerende det

jeg var ét argument i sig selv som var vigtigt men den her debat synes jeg er mest interessant fordi den handler om det danske sprog

hvordan vi styrker det hvis den kortlægning som ministeren laver viser at der er en ubalance i den måde vi tilrettelægger det

at vi allerede har gjort meget sammen

så meget på kandidatniveau men generelt set i vores uddannelsessektor vi har styrket

i folkeskolen ved at give flere dansktimer vi har sagt at for at komme på en ungdomsuddannelse skal man altså helst have bestået danskfaget dansk er dominerende på alle ungdomsuddannelser så jeg har meget svært ved at forestille mig at der skulle rende særlig mange studerende rundt

ungdomsuddannelserne eller endda på de videregående uddannelser med høje karaktersnit

vi over den seneste tid har gjort meget det betyder ikke

har vi bare givet op det tror jeg nu ikke vi har jeg oplever egentlig at vi på tværs synes det er vigtigt i forhold til det her konkrete forslag

jeg lidt bange for at vi gør os selv

jeg har fået at vide at over tres procent af de udenlandske ingeniørstuderende der

i danmark bliver her efter afsluttet uddannelse

lidt bekymret for at nogle af dem som vi får alvorligt brug for i fremtiden ingeniører langtuddannede som vi ikke selv

heller ikke støtte forslaget som det ligger her jeg er heller ikke sikker på at den konkrete udformning er lige præcis det der er brug for jeg tænkte ligesom

vi sætter os sammen på tværs af partierne og enten laver en beretning eller skriver et klart politisk signal om at vi mener at universiteterne skal arbejde med det her

vigtigt for det danske folketing at vi fortsat styrker det danske sprog også på kandidatniveau

når ni ud af ti i to tusind og femten vil

også blive bekymret men måske kan man imødegå

med de nye tal for de seneste år vil den balance så ændre sig og det er en debat jeg gerne vil tage men det konkrete forslag

vil sf ikke bakke op om

at gøre noget og tak for at dele bekymringen for den udvikling som vi

at tage fat

er enig i at der ligger et domænetab det er rigtig godt at vi gør noget godt

folkeskolen og på ungdomsuddannelserne men men jeg håber at ordføreren også er enig i at det er afgørende at der fortsat er et levende sprog på de videregående uddannelser og ordføreren er så vidt jeg hører også enig i at det at ni ud af ti nye kandidatuddannelser er på engelsk er for meget

at problemet kan være at være bekymret for at de ingeniørstuderende der

men er det ikke rimeligt at forvente at man hvis man kommer her og gerne vil blive i danmark så kan noget dansk så kan man diskutere om det skal ind som et fag eller som

at de skulle deltage i danskundervisning ved siden af deres studier den danskundervisning er der som et tilbud

det vil betyde at der er nogle studerende der fravælger danmark når de skal vælge uddannelse

hvad det vil have af konsekvenser altså om det om det vil gøre livet svært for nogle af de studerende men jeg synes egentlig at det her er så interessant at

kunne dansk men jeg kan ikke sige ja til så konkrete forslag som der står her

vi godt kunne være lidt skrappere og sige

til at sikre at dansk stadig væk fungerer som det levende sprog på de videregående uddannelser

den udvikling vi har i dag og

i vid udstrækning anerkender at tingene foregår på engelsk men hvordan skal vi sikre at de bliver ved med at foregå på dansk hvis vi

bekymret for hvis man bare stiller sådan

vi får brug for i fremtiden som måske ikke vil komme derfor kan jeg ikke bare stå og sige fra talerstolen ja lad os bare gøre det før man har undersøgt konsekvenserne af det

er ordføreren ikke bange for at der er nogle studerende som ikke vil komme til danmark i forhold til

sprog på de videregående uddannelser sagde jeg faktisk at jeg synes at vi skal sende et klart politisk signal om at vi er

den udvikling der er derudover sagde jeg også at når ministeren er færdig med den kortlægning som ministeren sagde at ministeren ville sætte i gang

herre alex ahrendtsen dansk folkeparti

logik lad os tage fat i

tres procent bliver og fyrre procent tager tilbage igen argumentet for at stemme

er så at ordføreren er bange for at de ikke kommer

og derfor må det da være en god ting at de så også

i forbindelse med deres engelsksprogede uddannelse

ville en god idé for dem der bliver

at de studerende der kommer udefra

gå til det men jeg er ikke sikker på at det er hensigtsmæssigt at stille krav altså det jeg har forberedt mig på i dag er jo et beslutningsforslag der handler om

er det for tilbud hvad koster det hvis vi forventer at alle lige pludselig skal gå til det og hvad vil det have af konsekvenser så i stedet for

at man spørger om noget som som jeg mener er lidt uden for

spørge i forlængelse af beslutningsforslaget om man skal op til den eksamen det ville da være godt når man som ingeniør skal ud at søge job i danmark at man har vist at man faktisk kan bestå sådan en eksamen så hvorfor ikke

folkepartis første udgangspunkt være at så stiller vi nogle krav

når det så er sagt synes jeg godt at vi kan arbejde

videre på at sikre at flere engelsksprogede studerende går til dansk

jeg ved ikke hvor mange af dem der tager imod det tilbud

tak for det og tak til ordføreren den næste ordfører er fru

at dansk ikke skal marginaliseres hvis ikke vi har parallelsproglighed på universiteterne risikerer vi at kun få kan bruge dansk i fagligt krævende sammenhæng derfor

skal dansk ikke marginaliseres men nogle gange giver det mening at udbyde uddannelser på engelsk og have internationale studerende hvis man ønsker en international uddannelse i international business og marketing

måske ikke smart at have en uddannelse med fag og eksamen på dansk

vi skal værne om det danske sprog men det er også vigtigt at uddannelsesinstitutionerne har et globalt udsyn og kan drage nytte glæde og indsigt i fremmedsprog derfor skal dansk og engelsk kunne fungere parallelt

regeringen ved at få analyseret området og arbejder på et udspil om de engelsksprogede uddannelser med en række initiativer det udspil vil vi gerne afvente og kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

tak til ordføreren og så går

mange tak for debatten

vil sige at da jeg den anden dag læste i berlingske om reaktionen på det her

lidt mere røre end jeg egentlig havde forestillet mig det lyder nærmest som om vi med det her forslag vil skræmme alle

særdeleshed de talentfulde når jeg ser i berlingske at dansk industri og

at charlotte rønhof fra dansk industri siger at lovforslaget de facto vil betyde at vi ikke længere kan tiltrække internationale studerende vi har brug for dem vi har brug for at de bliver i danmark men de kommer ikke hvis de ikke

gå til eksamen samtidig siger hun at

er en god idé at lære dansk hvad vi jo også har talt om nogle gange her i dag

kan de vel også følge et fag på dansk og gå til eksamen så

er problemet

dtu siger at vi kommer til at frasortere et meget stort antal talentfulde unge

skræmt talentmassen væk jeg tror ikke på at det vil skræmme de talenter væk som gerne vil tage en uddannelse i danmark

i det land som de tænker sig at bo i og jeg tror heller ikke det vil være en uoverstigelig hindring for de meget talentfulde at lære tilstrækkelig dansk til at kunne tage et kursus på dansk

vi har universiteter og andre uddannelsesinstitutioner i danmark hvorfor har vi forskningsinstitutioner det handler

er enige om herinde at vi ønsker en veluddannet befolkning vi ønsker en forskning som kan ligge til grund for et blomstrende erhvervsliv og en udvikling af et frit og velfungerende samfund men det handler også om vores kultur og det handler om vores sprog det handler om at jeg og dansk folkeparti ikke ønsker at danmark udvikler sig til en koncern med engelsk som koncernsprog det er nok det nemmeste at sige at nu afskaffer vi bare dansk og anerkender at der jo er mange flere i verden der taler engelsk så lad os overgive os lad os spare de ressourcer

også kan blomstre dansk sprognævn har været nævnt nogle gange i dag de har et billede på den sproglige udvikling som de kalder sprogenes dødsspiral domænetab og det starter det starter med tab af domæne

det vi ser i dag er jo at hovedparten af alle nye kandidatuddannelser oprettes på engelsk

femten var det ni ud af ti der var på engelsk vi har haft en minister på området sofie carsten nielsen som

ordfører her i dag som udtalte at kunne se engelsk som koncernsprog universitetscampus den udvikling og den italesættelse fører naturligvis til et tab af status for det danske sprog hos de unge studerende dansk bliver jo kun noget man

hjemme i landsbyen jeg får sådan nogle billeder på min indre skærm af erasmus montanus

det er jo ikke det man gør der hvor han kommer fra

de dårlig tale sammen

tilbage til dansk sprognævns billede på udviklingen bliver tab af dansk på de højere uddannelser

erhvervslivet fordi flere og flere og virksomheder vil begynde at bruge engelsk som koncernsprog det giver et tab af status

medfører det selvfølgelig også et tab af domæne i fritidslivet og så begynder vi at tale engelsk derhjemme

så er vi ikke kvalificerede nok til at undervise og til egentlig at forstå den undervisning der

bruge engelsk hele vejen rundt for det er jo alligevel det sprog vi bruger alle steder og så ender det

alligevel lige så stille med at engelsk bliver koncernsprog i danmark og det mener vi i dansk folkeparti at vi er nødt til at tage alvorligt spiralen starter altså på de videregående uddannelser og derfor er vi nødt til at sikre at der fortsat undervises på dansk inden for alle videnskabelige områder at der stadig kommunikeres om forskning og dens resultater på dansk at der skabes begreber og benævnelser på dansk hvis vi ikke sikrer et domæne for det danske sprog på alle videnskabelige områder

videregående uddannelser så starter vi spiralen og så slår vi ganske enkelt det danske sprog ihjel lige så stille

det kunne som sagt være nærliggende tage konsekvensen og sige at alt skulle foregå på dansk

naturligvis skal foregå i en dialog med resten af verden men vi er nødt til samtidig

for at dansk forsvinder som sprog på videnskabelige områder

var det her forslag et forsøg fra dansk folkeparti på at finde en balance et pragmatisk minimum og en accept af at vi også ønsker at de dygtigste unge fra udlandet skal kunne komme hertil det vil ikke være nogen revolution og det vil ikke redde situationen i sig selv men det vil være en lille start

vi ønsker at sende et tydeligt signal til alle som ønsker at tage en uddannelse her i landet

her taler vi altså dansk det lyder ikke som om vi umiddelbart har flertal for forslaget

men det jeg tager til mig og det jeg tager med videre fra i dag er et tilsagn

vi skal finde nogle veje til det jeg imødeser med spænding den redegørelse der kommer fra regeringen

sige mange tak for for debatten

fortsætte med fra dansk folkepartis side

først er det fru eva flyvholm

inde at tjekke nogle af de her tal

de seneste år ganske rigtigt været at der er kommet flere studerende på de engelsksprogede

studerende på engelsksprogede uddannelser lå på elleve procent

to tusind og femten igen på en andel på elleve procent mener ordføreren at det grundlæggende er dybt bekymrende at cirka

studerende i danmark går på en engelsksproget uddannelse

udvikling vi har set over de seneste år

unge fra primært østeuropa som kommer herop som vandrende arbejdstagere og ad den vej får ret til at komme ind og tage en uddannelse og i erkendelse af det

tiltag til at man har fået lavet en aftale med erhvervsakademierne

markant ned fordi der var en udvikling i gang

debatten i dag handler primært om det danske sprog

samme notater kan man se at antallet af

danske sprog der ligger i det og som vi mener vi er nødt til at gribe ind over for

jeg vil ikke mene det er et domænetab at der bliver oprettet muligheden for at tage nye uddannelser på engelsk så længe vi stadig væk har en situation hvor langt langt størstedelen af de studerende læser

jeg synes at ordføreren blander pærer og æbler en lille smule i det her

ved netop at gå ind og sige at det her

begrænse adgangen til uddannelse ville det ikke give mere mening at man rent faktisk diskuterede det der er humlen nemlig

rigtig gerne diskutere eu og jeg vil gerne diskutere muligheden for at få ændret på de regelsæt som jo gør at vi er tvunget til at gøre nogle ting

og betale su for det er en hel diskussion for sig som vi meget gerne tager når som helst men det her handler jo også om det danske sprog og det handler også om det domænetab som vi kan se udfordrer os og vil udfordre os

vi kan gøre noget ved det er noget vi kan bestemme herfra og derfor synes vi det er en rigtig rigtig vigtig debat at tage og det er

ja når jeg har bedt om ordet er det mere for at komme med en kommentar

at dansk folkeparti og ordføreren skal tale uenigheden imellem dansk folkeparti og

for jeg hører altså ikke at der er en kæmpestor uenighed jeg hører at man langt hen ad vejen ikke alle partier men langt hen ad vejen anerkender de problemer der bliver beskrevet men at man ikke er ganske enige om metoderne til at løse dem og det synes jeg faktisk er et rigtig godt udgangspunkt for for eksempel at skrive en

tak for kommentaren jeg vil gerne kvittere for den og jeg synes

jeg var glad for at der var den imødekommenhed nærmest hele vejen rundt

at tage fat i det her og få en dialog om

håndtere de udfordringer som der

beslutningsforslag men at der rent faktisk kommer til at ske noget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

tak formand og tak for muligheden for endnu engang at drøfte noget som ligger os

forslagsstillerne ønsker med beslutningsforslaget at regeringen pålægges at gennemgå reglerne for navngivning af uddannelsesinstitutioner

regeringen så komme med forslag til hvordan det sikres at uddannelsesinstitutioner får danske hovednavne beslutningsforslaget vedrører uddannelsesinstitutioner på både undervisningsministeriets og uddannelses og forskningsministeriets ressorter forslaget begrundes med at alle uddannelsesinstitutioner i danmark bør have et dansk hovednavn og at adskillige uddannelsesinstitutioner i dag har misvisende og uklare engelskklingende navne df ønsker i forlængelse heraf at institutionerne tager ansvar for at værne om sproget her i danmark nemlig dansk lad mig starte med det sidste regeringen er enig med forslagsstillerne i

at værne om det danske sprog regeringen er ligeledes enig i at uddannelsesinstitutioner skal anvende et navn som er både genkendeligt og retvisende på både undervisningsministeriets

mit eget område gælder det at navnene på uddannelsesinstitutionerne er besluttet af bestyrelserne det er bestyrelserne der har kendskab til deres elever uddannelser og aftagere og det er derfor også i udgangspunktet dem der er bedst til at vurdere om institutionens navn er letgenkendeligt for uddannelsessøgende og aftagere

derudover følger det af institutionslovgivningen på undervisningsministeriets område at institutionens navn godkendes af undervisningsministeren ved godkendelsen foretager undervisningsministeren en vurdering af om det foreslåede navn er misvisende eller om der kan skabes risiko for forveksling med andre uddannelsesinstitutioner eller private firmaer på mit eget område gælder det at institutionernes navne fastsættes i institutionens vedtægt som ligeledes godkendes af ministeren sluttelig er det værd at fremhæve at langt de fleste uddannelsesinstitutioner allerede anvender et dansk navn

det gælder institutioner under begge ministerier der er altså kun tale om få institutioner der anvender et navn som kan opfattes som udenlandsk

det er vigtigt for mig at alle uddannelsesinstitutioner anvender et genkendeligt navn og at vi derfor appellerer til at institutionerne bruger et dækkende dansk navn når de agerer inden for landets grænser så langt deler vi forslagsstillernes holdning

at vi fra politisk hold skal være tilbageholdende

der skal være et klart behov for det

at se er det sådan at det må være bestyrelserne som med deres lokale kendskab til deres studerende uddannelser og aftagere umiddelbart

institutions navn er dækkende og genkendeligt og selv om jeg selv

er det en grundlæggende holdning jeg har og derfor ønsker regeringen ikke at støtte forslaget til

forrige debat om beslutningsforslaget om

der jo megen velvilje når det drejer sig om

når det kommer til konkret handling sker der ikke så meget ministeren har jo tidligere i et svar til dansk folkeparti sagt at

er hensigtsmæssigt at university colleges hedder som de hedder

man skal værne om det danske sprog og at uddannelsesinstitutioner som udgangspunkt skal anvende danske

der er altså bare en stigende tendens til at der er flere og flere der er begyndt at anvende underlige engelske navne

være oplagt for ministeren at kigge på det her

beder om og så sikre at vi får de her mundrette danske hovednavne

regeringen ikke imødekommer os på det her område det er

ofte gør bare kom nu her nu her bare gør jeg synes i og for sig at hele spørgsmålet om danske sprog er for vigtigt til bare er gøreri

foreligger der vil jeg gerne have drøftelser om hvordan vi bedst griber det her an historikken for for eksempel university college er jo den

har været flere forskellige ministre en har fundet på begrebet university college en anden har fundet på begrebet professionshøjskoler

men under alle omstændigheder

det min opfattelse at det er noget vi bør se i en helhed jeg har ikke lagt skjul på at jeg

anvende et dansk navn når de agerer inden for landets grænser og den holdning

fra folketingets talerstol men også institutionerne

at jeg synes man skal være tilbageholdende med at regulere institutioners forhold når der sidder en ansvarlig bestyrelse som har bedre kendskab til de lokale forhold end jeg alt andet

og folketinget har jo også ansvaret over

derfor spørge på en anden måde nu hvor der er sat et analysearbejde i gang og regeringen arbejder på et udspil vil det så ikke være oplagt at vi også inddrager

finansieret af skatteyderne

til kommunikationen med udlandet

oplagt også at inddrage det i analysen og eventuelt i udspillet og i samarbejde

frem til de drøftelser der også skal være med dansk folkeparti

vil ordet være frit og så må vi jo forhandle os frem til hvad vi kan blive enige om jeg kunne godt tænke mig en mere principiel ramme om drøftelserne for de her spørgsmål

tak til ministeren så går til ordførerrækken og den første ordfører

socialdemokratiet deler vi ministerens holdning at det er et anliggende for bestyrelserne for uddannelsesinstitutionerne og det

beslutte navngivningen af deres uddannelsesinstitutioner herunder at der i sidste ende er

en godkendelse i de relevante ministerier

ikke støtte beslutningsforslaget fra dansk folkeparti

er en erhvervsskole der hedder hansenberg

den kender de godt i kolding

blev forløberen for en teknisk skole de ville nemlig lave en aftenskole for lærlinge inden for håndværk og den ene hed p hansen og den anden hed chresten berg og derfor kom institutionen til at hedde hansenberg

en erhvervsskole i nordsjælland hedder erhvervsskolen

det at det skal være et dansk navn der nødvendigvis giver mere genkendelighed og det

hvordan man sikrer mere synlighed og en genkendelighed i forhold til uddannelsesinstitutioner

engelsk navn nu fulgte jeg debatten lige før i forhold til university colleges det er jo faktisk

et begreb der bliver anvendt af en del andre lande når det er man skal have en fælles betegnelse

har til lærere pædagoger og sygeplejersker

er også en værdi at en uddannelsesinstitution har en bred betegnelse som er genkendelig

vi synes at det er vigtigt når vi for eksempel ser på de videregående uddannelser at unge har lyst til at studere på hinandens uddannelsessteder og det gælder både danske studerende der meget gerne også må studere på udenlandske

danske uddannelsesinstitutioner

er så enkelt som dansk folkeparti ønsker at gøre det altså at det alene handler om danske navne det handler om en genkendelighed i forhold til hvilken type institution det er derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget men vi kan godt forstå intentionen et stykke

tak for det nu er hansenberg erhvervsskole jo et dansk navn

absalon kunne så kalde sig selv absalon university college når de henvender sig til udlandet

lad mig lige læse op hvad der står folketinget pålægger regeringen at gennemgå reglerne for navngivning af uddannelsesinstitutioner socialdemokratiet vil ikke være med til

med til selv om fru christine antorinis kollega i socialdemokratiet mattias tesfaye vidt og bredt i medierne har sagt

at uddannelsesinstitutioner i stigende grad

hovednavne så hvorfor ikke bare være med til at gennemgå reglerne og

er lovgivere herunder en minister der skal bruge tid på at gå ind og beslutte

kommer til at ske som konsekvens af beslutningsforslaget er at ansvaret

og over til ministeriet og ministeren

ikke enige i at det er den måde det skal håndteres på det er også derfor at den tilkendegivelse vi giver herfra er at det her beslutningsforslag vil vi ikke støtte men intentionen i forhold til hvordan man kan diskutere rammer hvordan man kan opfordre hvordan man kan have en diskussion om hvad det skal være er vi enige i men det er altså ikke noget en minister skal sidde

noget som ministerierne bruger tid på og det burde fru christine antorini egentlig vide

skal jeg forstå socialdemokratiet sådan at man ikke synes at navne fremover skal godkendes men at det alene er et anliggende for bestyrelser det vil da være et nybrud

nej det skal det ikke og jeg ved også godt at ordføreren hørte at jeg

ministerierne og det betyder at de navne vi har i dag

vil så i givet fald være at så skulle ministeren så tage initiativ til at samtlige uddannelsessteder hvor man ikke syntes navnet passede

omkring uddannelsesstederne men det skal altså ikke være ministeren der har ansvaret for at beslutte hvilke navne der passer

og den procedure ønsker vi ikke at ændre på

gentage ministerens tale og i stedet blot tilslutte mig ministerens beretning venstre mener ligeledes at det er vigtigt at værne om det danske sprog vi har alle sammen en fælles opgave i at sikre at engelsk ikke fortrænger det danske sprog på vores uddannelsesinstitutioner omvendt

mener vi ikke at de engelske navne som vi i dag ser hos uddannelsesinstitutionerne er så stort et problem at vi fra politisk hold bør sikre at vi også lovgiver om det de regler der findes er gode nok måske skal vi nogle gange herinde arbejde lidt mere med at

vi har i forvejen i højere grad end at lave nye regler jeg har tiltro til at uddannelsesinstitutionernes bestyrelser med deres kendskab til de studerende uddannelserne og de uddannelsessøgende er i stand til at vurdere hvilket navn der ude hos dem giver bedst mening for deres institution og jeg har også tiltro til

hvis de finder på et navn

godt navn ikke er et

uden at lovgive videre om det kan rejse en debat om det og påvirke det

venstre kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget

skal derfor ikke tale imod sin regering men alligevel vil jeg driste mig til at spørge om

ordføreren kunne være med til at gennemgå reglerne for navngivning af uddannelsesinstitutioner sammen med

tænkelige givne områder og også

til den første del af beslutningsforslaget

ordføreren så også vil være med til at komme med

til hvordan man kan sikre at uddannelsesinstitutioner får danske hovednavne

detailstyres politisk hvilke navne man har vi mener det ligger fint

godkendes i ministeriet som det er nu

den næste ordfører er fru eva flyvholm

hen ikke støtte det her forslag jeg mener

er bedst overladt til uddannelsesinstitutionerne selv at

hvad de skal hedde jeg synes den procedure der allerede ligger også for godkendelse i ministeriet er tilstrækkelig

så jeg mener ikke der er nogen

at kalde en professionshøjskole university college

det mest mundrette men netop derfor er der jo også

nogle af professionshøjskolerne som kalder sig professionshøjskoler og andre som bruger

betegnelsen university college fordi de synes det fungerer bedre og jeg tror simpelt hen at de er bedre i stand til

vurdere hvad der fungerer for dem og for deres elever

blande os i det eller detailstyre

i en komedie af holberg fra sytten to og tyve i mindst to hundrede og seks og halvfems år har det altså været sådan at der var almindelig enighed om at det er latterligt at snobbe for alt hvad der ikke er dansk og hitte på imponerende udenlandske navne som

naturligvis en meget stor sympati for forslaget om at uddannelsesinstitutioner får danske hovednavne

også belyse ved at fortælle hvordan minervamodellen fik sit navn minervamodellen er et dansk segmenteringsværktøj som er opfundet af en arbejdsgruppe ved markedsanalyseinstituttet acnielsen under ledelse af mig acnielsen

en amerikansk virksomhed og vi havde på det tidspunkt i halvfemserne hvor modellen blev opfundet filialer i næsten hundrede lande derfor var jeg under et meget stærkt pres for at give modellen

et engelsk navn men dengang mente jeg og det gør jeg stadig at mange engelske produktnavne er popsmarte og lyder dumme og så

jeg at det eneste brugbare alternativ var latin derfor blev modellen opkaldt efter visdommens gudinde

jeg først havde forhørt mig hos en klassisk filolog for at finde ud af om der var noget snavs på minerva det er jo ofte sådan at det er der på romerske og navnlig græske guder men minerva er ren hende kunne vi godt bruge jeg synes imidlertid at forslaget er for restriktivt i den form

og at det griber for dybt ind i det selvstyre vi værdsætter så højt i liberal alliance jeg tror langt mere på hån spot og latterliggørelse det er jo ikke uden grund at vi efter næsten tre hundrede år

en italiener om udtrykket vero moda nogen sinde under nogen omstændigheder kunne blive til korrekt italiensk svaret var nej og det skal man da selvfølgelig holde frem og more sig over jeg synes at man skulle have oplyst alverden

hvad dong også kan være slang for på engelsk jeg synes at man skal le højt og hånligt når aarhus som er min kære fødeby ikke længere vil være smilets by

progress ad hånens vej kommer vi længst i disse tilfælde jeg stiller mig gerne til rådighed for forslagsstillerne med hån spot og latterliggørelse dersom det ønskes men vi kan altså ikke bakke forslaget

så ofte med herre henrik dahls ordførertaler er der

stor velvilje over for dansk folkeparti men når det så kommer til stykket

ikke stemme for men ville herre henrik dahl måske være med til at gennemgå reglerne for navngivning af uddannelsesinstitutioner så vi eventuelt

danske uddannelsesinstitutioner med at blive bedre til at navngive

skiftende regeringer og adskillige generationer af folketingspolitikere har blandet sig alt alt for meget i hvordan universiteterne og de højere læreanstalter fungerer det er

nu afdøde jesper langballe som en fantastisk uddannelsespolitiker fordi han holdt fast i de her ting og derfor tror jeg at meget firkantede regler ikke er vejen at gå men at håne latterlige navne vil

sådan som også enhedslistens ordfører og andre har været bannerførere for

at den der godkendelse i ministeriet egentlig bare er et gummistempel altså hvad de finder

vi kan bare fjerne den der godkendelse i dag er det

det skal forstås sådan at jeg synes at universiteternes selvstyre er vigtigt men der er ingen forskningsminister der ville få vrøvl med mig hvis hun eller han anlagde en aktivistisk linje og spurgte bestyrelserne om de her latterlige navne var strengt nødvendige når

fru pernille schnoor alternativet

slå fast at vi ikke støtter forslaget vi er uenige

for hvem er det

ikke forstår at next er en dansk uddannelsesinstitution hvem er det der ikke forstår at copenhagen business school er en dansk videregående uddannelsesinstitution er det børnene og de unge der skal gå der er det dansk folkepartis medlemmer af folketinget hvem er det og hvad er problemet

helt grundlæggende er jeg af den opfattelse at vi allerede som jeg også nævnte ved det tidligere beslutningsforslag blander os i alt for meget

det her forslag mener jeg er et eksempel på en detailstyring der er helt uacceptabel vi ønsker at sætte institutionerne mere fri og give dem mere selvbestemmelse ikke at trække flere rigide regler ned over hovedet på dem og indskrænke de enkelte institutioners frihed til selv at træffe valg i forhold til de danske elever og studerende

markere på hvis man for eksempel vælger et internationalt navn at man kan tage del i et internationalt samfund og uddannelsesnetværk jeg har selv været på udveksling i i london på et universitet min søn der læser på cbs

jeg siger bevidst en businesschool fordi

er det en højskole man går på når man går på en handelshøjskole nej det er det selvfølgelig ikke så danske navne kan også være misvisende i alternativet vil vi godt sætte institutionerne fri som jeg lige har sagt og jeg synes vi skal stoppe med

jeg tænker også at hvis det bliver en realitet at der skal ændres på alle de navne som vi ikke finder smagfulde her i folketingssalen så koster det millioner af kroner i it arbejde

institutionerne er i forvejen presset af to procentssparekravet så jeg synes det grænser til at være lidt en hån mod de uddannelsesinstitutioner der hver dag kæmper for

unge en god fremtid så uanset

også synes var dejligt så stemmer vi ikke for og jeg skulle også hilse fra de radikales ordfører og sige

altså handelshøjskole er jo rent sprogligt set slet ikke misvisende det er et levn fra nordismen i sverige hedder en videregående uddannelse stadig væk högskola så det er slet slet ikke misvisende det

handelshøjskoler ligesom vi har folkehøjskoler som betyder noget

rigtig godt ord og jeg synes da at fru pernille schnoor skulle bruge det noget oftere det er mundret og alle kan forstå det også alternativets vælgere men mit spørgsmål skal

ministeren og ministeriet der har ansvaret i sidste ende for

de enkelte uddannelsesinstitutioner i og med at det er skatteyderne der betaler og der ikke bare er carte blanche til at gøre hvad som helst anerkender ordføreren det

jeg først og fremmest at jeg lige vil sige at alle ord jo skal ses i den kontekst vi er i og jeg mener at det at kalde

cbs for en højskole nu vil være taget ud af en historisk kontekst som de fleste ikke ville kunne forstå så derfor synes jeg ikke at det vil gøre det mere forståeligt at kalde det for en handelshøjskole så det er min egen personlige mening som jeg jo

ja jeg anerkender at

have det godkendt og det synes jeg også er fint

next ikke måtte hedde next og at cbs ikke måtte hedde cbs og det ville betyde millioner af kroner

skal sende det ind og have det godkendt og det

virker som om det har fungeret fint indtil nu

er i dag er jo ikke et gummistempel man kan jo ikke forlange hvad som helst men godt lad os tage det der

økonomien som argument hvis vi nu

der er nogle skoler der hedder hvad hedder kunne man så forestille sig og ville alternativet være med til det at i fremtiden sikrer at nye uddannelser skal have

der var en masse uddannelser der valgte et dansk navn og trenden

som dansk folkeparti også selv har været inde på med absalon at man går i den retning

det er den jo også på restaurationsområdet og på alle mulige andre områder men lad nu

ude på institutionerne det er da ikke noget vi skal lovgive om her i folketingssalen

fik en anden regering så ville de have at alt skulle være engelsk så skulle vi lovgive om det

mener jeg er utidig indblanding

at regeringen skal gennemgå reglerne for navngivning af uddannelsesinstitutioner og komme med forslag til hvordan det kan sikres at institutionerne får danske hovednavne navnene på landets institutioner besluttes i dag af bestyrelserne på institutionerne der kan være forskellige grunde til at man vælger de navne man gør dansk folkeparti oplister selv

og geografisk tilknytning men det kunne vel i princippet også være et forsøg på at gøre uddannelsen mere spændende og attraktiv i offentligheden eller et forsøg på at sende et signal om at uddannelsen er en uddannelse som ligesom skal tiltrække studerende fra andre steder end danmark

er det op til ministerierne henholdsvis undervisningsministeriet

at godkende dem og det er jo ikke bare et blåstempel som det er blevet sagt i debatten

man skal undersøge om de er decideret misvisende eller om man kan forveksle dem med andre uddannelser eller private firmaer så det skulle helst ikke være et blåstempel så overholder man ikke

er det ikke nok for dansk folkeparti dansk folkeparti vil gerne have en gennemgang af reglerne

sige hvorfor jeg er lidt skeptisk over for forslaget som det ligger for det første

jeg bange for at hvis man lige pludselig ændrer en masse uddannelsers navne

de elever og studerende som har gået på uddannelserne altså den identitet

nok også ligesom fru pernille schnoor siger koste en del at ændre uddannelsernes identitet

er jeg lidt bekymret for om om vi igen gør os selv en bjørnetjeneste måske har de her uddannelsesinstitutioner valgt

for at gøre det mere attraktivt for de unge altså for at lokke nogle unge ind fordi man har en analyse af

skal til for at lokke de unge ind i dag altså måske

andet navn end produktionsskole et sted i landet fordi man gerne

flere går på en erhvervsskole og måske har man givet en

at det kunne tiltrække flere unge

er mest skeptisk over for er faktisk den formulering der konkret ligger i forslaget

forslaget har til hensigt at bestemme hvilket navn man skal bruge på bestemte tidspunkter altså man

et dansk hovednavn og det skal man så står der

bruge i danske sammenhænge det forstår jeg ikke hvad betyder det i praksis

et dansk hovednavn hvornår må man så bruge det engelske navn

jeg godt tænke mig at diskutere med dansk folkeparti derfor er

lidt skeptisk over for det her forslag

en lidt mærkelig trend i tiden at man giver uddannelser alle mulige engelske navne

jeg synes faktisk også at henrik dahl har ret

lidt popsmart jeg kan også godt være

hvis unge mennesker ikke ved hvad det er man kan læse på professionsuddannelserne eller at der overhovedet er professionsuddannelser fordi vi insisterer på at kalde dem noget andet

men det står jo i loven at man skal sørge for at uddannelsernes

at tage en snak om bruger man loven som

overholder man de der krav om at uddannelsernes navne

være misvisende er bornpro

et misvisende navn er learnmark horsens et misvisende

den gennemgang som jeg godt

måske kunne det være meget interessant at tage en snak om skal vi have et fælles regelsæt for hvordan

uklarheder som jeg er ret skeptisk over

længere end jeg havde forventet og også længere end andre ordførere og

og hvornår

det danske navn jamen i alle sammenhænge hvor der indgår danskere bruger man jo det danske navn

det kan være til danske virksomheder skulle det så være sådan at der er nogen udenlandske virksomheder der henvender sig jamen så bruger man da bare det engelske navn eller hvis man skal tale med sine samarbejdspartnere uden for landets grænser bruger man det engelske navn det er jo en

at gribe tingene an på så så tak for

herre jacob mark det sætter jeg stor

jeg tror at jeg mener at man går lidt for langt

og hvordan skulle man overholde den regel i praksis hvem skulle holde øje med at de gør det på de rigtige tidspunkter og hvad skulle straffen være hvis de ikke gør det det som jeg er mest optaget af er at vi ikke sender et signal om at vores

for at gøre dem attraktive det som jeg er optaget

det bliver svært at gå ind at bestemme og jeg mener heller

det men når man har et dansk hovednavn bruger man det selvfølgelig også i danske sammenhænge det ville være helt naturligt og når man kommunikerer til udlandet

man så bruge det engelske hovednavn

er at de har et dansk navn så de kan kommunikere mundret og klart til danske skatteydere nogle steder har de

hænger sådan sammen jeg tror egentlig godt at man kan have

der har både danske og engelske navne men så finder man ud af at det engelske

er det mest populære og det er det man bliver kendt for og så vælger man at bruge det og er det så ikke i orden

hvordan overholder man så om de gør det eller ikke gør det jeg synes det er lidt uklart men jeg vil meget gerne diskutere

reel diskussion fordi det synes jeg der er tendens til nogle steder

velkommen til fru brigitte klintskov jerkel fra

forrige ordførertale ved det sidste beslutningsforslag

er vi fra konservativ side enige i at vi skal værne om det danske sprog og vi er også enige i at uddannelserne skal have et navn der er retvisende og genkendeligt vi mener dog at bestyrelserne har bedre kendskab til deres elever uddannelser og aftagere end vi har her på christiansborg det skal ikke være os her på christiansborg der skal bestemme hvad institutionerne skal hedde langt de fleste uddannelsesinstitutioner anvender retvisende navne og derfor skal vi være varsomme med at sætte mere regulering i verden herinde fra christiansborg end nødvendigt er derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

ingen korte bemærkninger den sidste på listen er ordføreren

interessant at diskutere med de forenede folketingspartier når det drejer sig om det danske sprog der er hovedparten jo meget liberale når det kommer til stykket vi overlader det til bestyrelser vi overlader det til

der er mange skåltaler nede i salen og jeg ved det af egen erfaring fordi vi i dansk folkeparti igen og igen

synes jeg altså at folketingets partier svigter der er åbenhed fra nogle og andre afviser det totalt her her har det dog været opløftende alternativet sagde sagde at det er

beskæftige sig med det danske sprog og og værne om det ude i samfundet og det er for

dahl har ret i at det er nok

men der kunne jeg altså godt tænke mig at man ud over at diskutere det også fulgte op med med regeringsinitiativer med hyrdebreve

det vil være en stor hjælp for os og for andre som holder af det danske sprog så derfor ser jeg selvfølgelig frem til regeringens analysearbejde og udspil og vi vil meget gerne involveres også på det her lille hjørne

også gerne sige tak til herre jacob mark som har vist forbavsende åbenhed jeg synes at det var en fornøjelse det kunne andre partier

lære godt af det er vigtigt at vi værner om vores danske sprog stort og småt der er ingen

i rigsfællesskabet har vi jo både grønland og færøerne færøerne og de to små nationer værner virkelig om deres sprog på en helt andet måde end vi gør i danmark dem kunne vi lære noget

jeg håber at vi på sigt kan få igangsat initiativer på alle områder for det danske sprog så vi ikke kommer ind i den dødsspiral som sprognævnet har talt om og som vi debatterede

konkludere at det såmænd er lidt positivt er det selvfølgelig at regeringen under ledelse af

igangsætte initiativer og jeg håber selvfølgelig på at der kommer noget konkret ud af det og ikke bare ender med analysearbejdet tak for debatten og fortsat godt folketingsarbejde her i salen

det er alt for sjældent vi diskuterer lingvistik i folketinget og derfor er det dejligt når lejligheden

politisk uenige jeg har den opfattelse i modsætning til for eksempel skiftende regeringer på island som jo har et meget hårdt sprogregime

det er en daglig afstemning hvorfor har vi ikke længere en dativform på dansk det er fordi er blevet nedstemt af de danske sprogbrugere hvorfor lykkedes ikke at indføre ordet pladelager det er der ikke nogen der ved hvad er og

og ulemperne ved den islandske model er store jeg kan selvfølgelig godt pege på et land hvor man har systemet men jeg kan også pege på at mange folk på island mener

for at indføre den islandske model som dog har

det islandske sprog vikingesproget næsten uændret

ingen der taler for her det vi taler om

værne om det nuværende danske sprog og der har jo i mange år været en tendens til at det engelske

fortrin det fremmedsprogede har fortrin på universiteterne før var det latin nu er det så

vi ikke selv tager den kamp herre henrik dahl

dem der har magten sætter dagsordenen så vil det også få betydning ude i samfundet hos vælgerne hos borgerne den kamp kan de ikke føre alene de har brug for

nogle som os til at føre den for sig

været en narrehat i næsten tre hundrede år og

danske sprog består alligevel fransk er ikke længere så stort et problem vi lever med at der ligger

har den synes jeg selv empirisk begrundede opfattelse helt tilbage fra holbergs tid at danskerne så er der selvfølgelig nogle narrehatte der gerne vil krydre det med

holberg i dag lever vi i en globaliseret verden hvor det skyller ind over os hver eneste dag og hvor vi dagligt er udsat for et

vi ikke har redskaber som vi kan give til folk så de kan modstå det så vil det danske sprog

der har jo været en række debattører som igennem tiden har talt for at at vi skal have engelsk som andetsprog ved siden af dansk alene den snak gør jo at mennesker danskere ikke længere har den tiltro

tillid til at magthaverne vil bevare det danske sprog som vores modersmål som vores

tinget herre alex ahrendtsen da der ikke er flere som har ytret ønske om at få ordet er forhandlingerne afsluttet

ingen af de ærede medlemmer gør indsigelse betragter jeg dette som vedtaget det er

socialdemokratiet det radikale venstre og socialistisk folkeparti har med b otte og fyrre foreslået at regeringen ændrer reglerne for elevfordelingen på gymnasierne så andelen af elever med udenlandsk baggrund på det enkelte gymnasium ikke overstiger tredive procent beslutningsforslaget vedrører en alvorlig udfordring på ungdomsuddannelserne som naturligvis skal adresseres det vender jeg tilbage til der er imidlertid alvorlige problemer forbundet med forslaget

at nogle gymnasier oplever faglige og pædagogiske problemer som følge af de kultursammenstød som opstår flere steder i samfundet

begynde med at slå fast at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget mens det på den ene side er en succes at stadig flere unge med udenlandsk baggrund bliver optaget på ungdomsuddannelserne giver det på den anden side nogle nogle steder en række voldsomme udfordringer herunder på stx beslutningsforslaget adresserer at der er omkring femten gymnasier i danmark hvor der er tendens til at unge med ikkevestlig baggrund søger sammen i parallelsamfund

det skaber problemer og dem vender jeg tilbage til regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget af følgende årsager for det første må integrationsopgaven helt grundlæggende bæres af dem der skal integreres der er derfor behov for en målrettet løsning der generer så få som muligt og som ikke grundlæggende kolliderer med den måde vi har valgt at indrette gymnasieområdet på i danmark

holder sig inden for den europæiske menneskerettighedskonvention og for det tredje

på vestegnen overstiger elevgrundlaget med udenlandsk baggrund tredive procent anerkender regeringen at der er

ja i allerhøjeste grad hvis man taler med ansatte og elever på disse ghettogymnasier

det kan være problemer med snyd højt fravær frafald og meget larm nogle steder er overtrædelser af studie og ordensreglerne gennemgående andre steder udsætter eleverne hinanden for religiøs kontrol og der er også kedelige eksempler på forskellige sociale regler for drenge og piger

på gymnasieområdet handler det altså om hvorvidt alle elever respekterer gymnasiet som en uddannelsesinstitution baseret på vestlige værdier og plads til at leve et frit ungdomsliv jeg mener at konsekvens er en nøgle

skal man ikke flyttes til det andet man skal ændre sin adfærd eller slet ikke være på gymnasiet det har aldrig været meningen at alle skal gå i gymnasiet det er undergravende for landets gymnasier hvis dårlig adfærd spredes og går ud over god undervisning og det faglige niveau

vil regeringen inden for de kommende måneder fremlægge sit eget forslag til at adressere disse alvorlige udfordringer og det er ikke nogen hemmelighed at jeg er tilhænger af konsekvens og lokal problemløsning

til socialdemokratiet det radikale venstre og socialistisk folkeparti for beslutningsforslaget det er vigtigt at vi løbende diskuterer både vores ungdomsuddannelser og de bedrøvelige tendenser til parallelsamfund

første er fra fru annette lind

vi ser en minister som på ingen måde gør noget siden december to tusind og seksten har vi bedt om at få reelle forhandlinger i december to tusind og seksten havde vi integrationsministeren og undervisningsministeren i samråd

på hvad man mente i regeringen

og at undervisningsministeren sagde at

så blev vi ringet op og fik at vide at der

hvilken løsning der bliver og

vil vi se en undervisningsminister som trods modstand vil komme til at vende på en tallerken

og lave en løsning det håber vi i socialdemokratiet

er alvorlige de findes alle steder i samfundet de findes på stx de findes på hf

folkeskolerne de findes i boligområderne og de findes på gaderne det er ikke et område der udelukkende handler om stx socialdemokratiet radikale

der er aldrig kun en løsning på et problem når vi i regeringen ikke kan stemme for beslutningsforslaget

er det af de tre årsager som jeg startede med at læse op

den person der ikke er integreret det vil sige at

at løse det her problem det er en person der ikke er integreret

det uklart om forslaget holder sig inden for den europæiske menneskerettighedskonvention

og logistiske udfordringer i forslaget er der kun en løsning på et problem nej

synes jeg det svar var meget forkert

vi har sagt at der skulle laves lokale løsninger vi har talt med rektorerne vi har på mange måder

om at få møder og forhandlinger

vi er blevet nægtet at have de her møder

på det her område

at lave en midlertidig model vil ministeren godkende den

at lave en løsning for vestegnen for næste år de råber om hjælp

fra næste skoleår det vil man sådan set gerne over hele landet nu er det ikke længere kun i de store byer man har det her problem

at få lavet noget nu eller undskylder

ikke vente længere det er tid til handling

ja det er fuldstændig korrekt at når det handler om kultursammenstød så har vi i regeringen besluttet at adressere det samlet

det er jo forkert at betragte kultursammenstød mellem primært mellemøstlige kulturer og skandinavisk kultur som noget der foregår på stx

parallelsamfundsproblematikken det er fordi det er

at det ikke bryder med de europæiske menneskerettigheder fordi forslaget har til hensigt at sikre en god integration

at undersøge om det bryder det er en debat vi har haft siden to og seksten men jeg er af den opfattelse at det ikke bryder med menneskerettighederne

også vigtigt for os vi har diskuteret det her

tusind og seksten problemerne er der stadig derude og de udvikler sig og

for at sikre at der er en god fordeling af eleverne der både kan bidrage til god

her siden to tusind og seksten integrationsdebatten er ikke ny

kommer heller ikke til at forsvinde foreløbig

mangfoldige og breder sig langt ud over det som vi i adresserer

kundgøre med det samme at det bliver en debat vi kommer til at fortsætte og uanset

kommer til at sætte ind her og mindske problemerne

bilde hinanden ind at integrationsproblemerne

eller fjernet ved at man laver et indgreb i stx

på parallelsamfundsområdet og det vil også

for det mener ministeren at det er en god idé at sikre

form for ny model der kan gøre at man bedre kan fordele elever

er okay for ministeren mener ministeren at den fordelingsmodel er okay

efter karakterer så det har jeg godkendt

det ligger jo fuldstændig åbent fremme

jeg gjort fordi det er en lokal problemløsningsmodel

indgreb på baggrund af objektive kriterier det vil sige så godt som muligt

ikke nogen tvivl om at hver eneste gang man griber ind her risikerer man at reducere rettighederne for gymnasieelever

at jeg er optaget af at gymnasieelever som de er flest

fordelingsudvalget sendte ind den fjerde januar

vi havde samrådet helt kendte til modellen men nu er

fordelingsudvalget indsendte den her model og den ligger på

i gang med at se på og jeg kan selvfølgelig

ellers er det jo sådan at fordelingsudvalgene

set har rimelig frit spil det skal så bare være inden for lovens rammer så jeg er fuldstændig enig med ministeren i at den selvfølgelig skal være lovmedholdelig

at der skal ske en juridisk vurdering og den kommer jeg ikke til at stå og lave her

jeg har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på at min holdning er den at vi skal løse de her problemer så præcist som vi overhovedet kan og med så lidt gene som muligt for gymnasieelever som de er flest det er ud fra den retningslinje jeg vurderer det politiske i forskellige løsningsforslag men der er dilemmaer i det her der er store dilemmaer og jeg

bekymret for hvorvidt indgreb vil ramme gymnasieelever som de

vi går nu over til ordførerne og den første er fru marie krarup dansk folkeparti det er jo fordi

kan ikke støtte beslutningsforslaget som det foreligger det problem med en stor andel af ikkevestlige eller udenlandske elever på det almene gymnasium er ikke et problem som vi kan fordele os ud af problemet er et resultat af en forfejlet udlændingepolitik som er blevet ført siden nitten firserne af blandt andet de partier som har fremsat dette forslag og vi politikere kan

der er jo selvfølgelig grænser for hvor meget og hvor langt man kan flytte eleverne når der er så mange hvor skal man i sidste ende flytte dem hen og hvorfor går det her beslutningsforslag kun på det almene gymnasium hvorfor ikke også handels og teknisk gymnasium og hvad med erhvervsskolerne der er mange uddannelsessteder der har større problemer med mange ikkevestlige elever

sosu uddannelserne en af dem men de uddannelser er slet ikke med i det her forslag så forslaget løser ikke det det vil løse men som jeg sagde før problemet kan heller ikke løses skaden fra en forfejlet udlændingepolitik er for dyb til at der findes nogen snuptagsløsninger det man kan og skal gøre i stedet på gymnasierne

er at give alle elever selvfølgelig også de ikkevestlige de bedste muligheder for at tilegne sig viden herunder selvfølgelig viden om dansk sprog kultur historie og litteratur som vil give dem bedre muligheder for at finde sig til rette i danmark

at indrette deres pædagogik efter kunderne i butikken det nytter ikke noget

have en for løs pædagogik med ansvar for egen læring og fokus på at undervisningen skal være sjov og underholdende når eleverne

ikke er parate til det og det er det vi meget ofte ser med elever med en anden kulturel baggrund end dansk en mere principfast pædagogik med fokus på faglighed

at eleverne lærer noget er også god for danskere fra uddannelsesfremmede hjem og derfor mener jeg at en sådan pædagogik kan tiltrække og fastholde etnisk danske elever på skolerne skolerne har et ansvar for at manøvrere i det kulturmøde som politikerne har påtvunget dem og de skal sørge for at bevare danske værdier også selv om der er et flertal af fremmedsprogede elever og man skal selvfølgelig sørge for at adfærdsreglerne er sådan at etnisk danske elever ikke føler sig generet selv om man er i mindretal som dansker

ledelsen skal dermed være meget klar på hvordan man skal opføre sig på skolerne undervisningsministeriet bør overveje om man

videreformidle konstruktiv rådgivning til de skoler som står med store udfordringer fra de skoler som har løst problemerne eller har en god måde at sætte ind over for problemerne på så

jeg tror at det primært er pædagogikken vi skal sætte ind over for der er nemlig skoler i danmark som gør det og ser ud til

fra de skoler selv om der er mange ikkevestlige elever på skolerne

så det vigtigste vi kan gøre når vi står med de her store problemer som vi jo har

selvfølgelig at ulykken skal stoppes der skal ikke komme flere indvandrere eller flygtninge der misbruger asylsystemet til at blive i danmark og dermed også forøger problemet i fremtiden

beslutningsforslag løser ikke problemerne vi siger nej til beslutningsforslaget vi siger nej til kvoter vi siger i stedet for ja til en fast udlændingepolitik og en fast og målrettet pædagogik det er de muligheder vi har tak for ordet

for det ordføreren siger at der skal sættes ind over for pædagogikken

med demokrati åbenhed fordomsfrihed medborgerskab

det er kerneværdier

er problemet

så foregår det ikke i frikvartererne så foregår det ikke i de sociale fællesskaber og så foregår det ikke måske heller der hvor man har fri så jeg vil spørge fru marie marie krarup

at det er meget andet end pædagogikken fordi det netop er kerneværdier i alle gymnasier

spørgsmålet går spørgsmålet på at man skal få elever med andre kulturelle værdier til at opføre sig efter danske værdier i deres fritid og frikvartererne det ville være dejligt hvis man kunne det men det kan man ikke skolerne må koncentrere

det som er deres opgave og det er at give eleverne viden om bestemte områder og så håbe på at

på sjælen indvendigt hos dem at de får lyst til at opføre sig efter de værdier som vi har i danmark og har haft i i mange mange mange år men man kan ikke direkte påtvinge eleverne det

værdier der er det at jeg siger at man er nødt til at have nogle klare regler for hvad der kan tillades og hvad der ikke kan tillades men hvad eleverne tænker og føler

to tusind og seksten var der tretten gymnasier der havde flere elever med anden etnisk baggrund end dansk nu taler ministeren om at der er femtende

problem som vokser

problem at man klumper sig sammen integrationsministeren sagde på vores samråd at det er et kæmpestort problem for integrationen i danmark når elever med anden etnisk baggrund klumper sig sammen

beder om hjælp til det her de kalder det selv for brune og hvide gymnasier

mener ordføreren at det er godt eller skidt at vi har brune og hvide gymnasier

socialdemokratiet svigtede en historisk opgave ved ikke at gå imod den udlændingepolitik der blev ført

firserne og frem det var et kæmpe svigt det er det der har ført til at vi står i den situation som vi står i i dag som er en kæmpe ulykke det er fuldstændig rigtigt

beslutningsforslag der laver kvoter på de almene gymnasier som er en lillebitte del af det danske samfund det er

at det er

de partier som burde have taget ansvaret for at sørge for at danmark

svigtede og de sørgede så for at en stor del af danmark i dag ikke er dansk

det jeg tror ikke der er nogen af forslagsstillerne der bilder sig ind at det her forslag isoleret set vil løse integrationsproblemerne i danmark det hørte jeg også ministeren antyde

er ét af af mange tiltag som jeg tror der skal til for at man får hjulpet integrationen på vej

i folkeskolen på ungdomsuddannelserne

at dansk folkepartis udlændingepolitik har ændret sig lidt

ordføreren mener ordføreren egentlig at vi skal gøre hvad vi kan for at integrere de her mennesker

vi kan for at integrere de mennesker der kommer til at bo i danmark

er at sørge for at flygtninge behandles som flygtninge og ikke som indvandrere og det vil sige at de ikke automatisk kommer til at være i danmark på livstid de skal selvfølgelig tilbage til de lande som de kommer fra når der er fred i de lande og derfor skal de folk som skal tilbagesendes

integreres i danmark det er faktisk børnemishandling at sørge for at børn der kommer fra arabiske lande ikke får lært arabisk men kun får lært dansk når de nu skal tilbage til et arabisk land eller hvad det nu er de kommer fra så det siger sig selv men de folk som er i danmark og som ikke har nogen mulighed for at komme tilbage skal selvfølgelig

det er da noget af det vi i den grad ønsker på alle områder og hvor vi fører en politik der går

det her

beslutningsforslag tror jeg bare ikke løser det det er jo en lillebittebitte sektor man har taget ud

sagt at her skal børnene så køres rundt

jeg tror ikke at vi kommer uden om at sætte ind på det pædagogiske område hvis vi ønsker at både danskere og ikkedanskere får en ordentlig gymnasial uddannelse

fredag eftermiddag kører vi med et helt minut og et halvt minut

for at ordføreren siger at målet stadig må være at integrere de mennesker som kommer til at bo i danmark fremover som ikke

halvfemserne s fejlslagne udlændingepolitik lidt væk og kigger på gør nu nu hvor vi har nogle problemer

at høre mener ordføreren ikke at det er et problem at vi har gymnasier i danmark hvor mere end halvdelen er af anden etnisk herkomst det siger jeg ikke fordi der er noget galt med de unge mennesker i sig selv men fordi jeg tror det er skadeligt for integrationen og for sammenholdet og sammenhængen i samfundet

det er et kæmpestort problem og det burde ikke være

og så må man forsøge at skabe den bedst mulige uddannelse og den bedst mulige undervisning

hvis man gør det og er i stand til at skabe et miljø hvor også den danske minoritet har lyst til at være der så er det at opgaven lykkes så godt som den nu kan lykkes

det som jeg mener at vi bør sigte efter og lykkes det ikke

jeg mener er at det her ikke er prøvet af endnu der er nogle skoler som har indført klare præcise konsekvente adfærdsregler og klar præcis og konsekvent pædagogik

hvis vi kan få alle skoler der har de her udfordringer til at gøre det samme

kan det være at vi kan få tingene til at gå så godt som det nu kan lade sig gøre

som især det radikale venstre jo er ansvarlige for med hensyn til

den udlændingepolitik der er blevet ført i mange år

skal diskutere nærmere

vi siger at nu går det ikke godt mere jeg anerkender at på langt langt langt de fleste gymnasier i det ganske danske land går det rigtig fint og der er det her ikke en udfordring men der er nogle steder hvor det er en udfordring omkring de

nogle af mine familiemedlemmer pæredanske hele vejen igennem kan vælge det lokale gymnasium

anden etnisk herkomst eller vælge at tage over kommunegrænsen og tage til roskilde

er det er det her frie skolevalg gavner

det her og

nu venter vi jo også på at der kommer et udspil fra regeringen som har sagt at man vil gøre noget på det det her område men jeg synes det er korrekt at

forældre eller elever kan forudsige hvilket gymnasium der er mulighed for at komme ind på fordi det er så uforudsigeligt hvad der egentlig sker

og den anden gruppe søger hen og der ville skoledistrikter jo skabe en forudsigelighed sådan at man med fødderne kunne stemme lang tid i forvejen og

hen flytte sig derhen hvor man gerne vil være men

mener at det er for tidligt at fremsætte det

for det andet fordi jeg mener at det heller ikke er hele løsningen da

have brug for en omsadling hvad angår det

videre til venstres ordfører herre mads fuglede

venstres ordfører anni matthiesen er forhindret i at være i salen i dag

at meddele at venstre stemmer imod forslaget

at vi skal sætte en fast procentdel på hvor forskelligartet en gymnasieklasse har lov til at være vi anerkender i venstre helt klart at der på nogle gymnasier er udfordringer som følge af kultursammenstød vi anerkender at der er faglige og pædagogiske problemer på nogle af de gymnasier som har en meget høj andel af udenlandske elever vi anerkender at der er integrationsproblemer som vi skal løse men også at de problemer er så store og har spundet sig ud over så mange år i hele vores samfund at de ikke løses ved blot snævert at se på det her område den forfejlede integration som vi lever med og som vi har et politisk ansvar for at løse kræver at vi ser meget bredere på problemstillingen det var baggrunden for statsministerens nytårstale

baggrunden for det arbejde der nu pågår i regeringen

vi arbejder på et forslag der skal håndtere det kultursammenstød der er blandt andet ungdomsuddannelserne men også på en lang række andre områder så kort og godt venstre mener ikke at vi løser integrationsudfordringerne ved blot at lave en ny fordelingsmodel for gymnasierne selv om vi er glade for at der lokalt tages hånd om de her ting skal der en større indsats til og den pakke omkring parallelsamfund som er blevet stillet i

er den der skal bruges til at håndtere det her

sløret for indholdet her i dag jeg håber derfor at man lige vil ryste hovedet

så vi har den tålmodighed der

der med forårets komme også kommer en række forslag som vil håndtere de udfordringer der er

rejst i det her beslutningsforslag på den baggrund stemmer venstre imod beslutningsforslaget tak for ordet

jeg er sådan set enig i at man er nødt til at kigge bredere end bare lige på elevfordelingen hvis man skal sikre en bedre integration i danmark og jeg glæder mig til at vi skal have forhandlinger om parallelsamfundspakken når det så er sagt

i dag hvor man gør lidt op med det frie frie skolevalg for at sikre god integration

på folkeskoleområdet det er ikke sikkert at det her forslag er fuldstændig den model

en bedre fordeling end den vi har i dag og det har jeg egentlig også haft indtrykket af at venstre

det her spørgsmål men vi anerkender i venstre at det i en ideel

nødvendigt med lovgivning på det her område overhovedet og derfor er vi glade for at vi har en så iderig regering at der er mange forslag på bordet til hvordan vi kan løse den her problemstilling vi ønsker jo i bund og grund ikke overhovedet at skulle adressere det her ved at tale om kvoter på noget som helst område men vi anerkender også at det kan være et værktøj der kan indgå

endnu fordi vi er i gang med de her forhandlinger

sfere for at for at gå og snakke om den ideelle verden

man ændrer måden at fordele elever på fra sig

egentlig om at både rektorerne og eleverne og lærerne har været ude at sige at der er brug for nogle andre måder at fordele eleverne på

noget vi skal lytte til og jeg har med stor interesse set

foregår især i østjylland og mener at hvis man lokalt

som helhed også uden at vi og

vil lande på en model der minder om den

at alle der har fulgt debatten her om elevfordelingen

ved at der er stor splid i regeringen

det her spørgsmål vi har en integrationsminister som siger

det her går for langsomt der skal laves en løsning jeg er sådan set ligeglad med hvordan det skal løses bare undervisningsministeren får lavet en løsning det har undervisningsministeren ikke gjort

vist interesse for at gøre det i

et kæmpestort problem for integrationen at at de etniske elever klumper sig sammen er venstres ordfører enig med sin egen integrationsminister og synes ordføreren at der skal laves en løsning på det her område sådan at vi kan få lavet en midlertidig løsning for

og for vestegnen til næste år

botanisere i forskellige udmeldinger fra regeringen og fremstille det som strid sådan opfatter jeg

det som et felt hvor forskellige modeller vurderes og diskuteres og man er ikke landet på en

inger støjberg har givet udtryk for sine synspunkter på det her område og jeg ved at de indgår i forhandlingerne

være rigtig mærkeligt hvis jeg stod og gjorde det

hvis man ikke kunne høre forskellen på regeringens

to partier i forhold til det her område der er ingen tvivl om at

blev sagt klart og tydeligt

venstres ordfører vil venstres ordfører være med til at presse på sådan at undervisningsministeren hurtigst muligt får lavet en løsning på det her område som både lærere elever rektorer og alle i sektoren råber på

allerede arbejder med det her område og at vi er i gang med at lave en større løsning for problemerne omkring parallelsamfund

nu siger venstres ordfører at vi lige må ryste hovedet og være tålmodige jeg har det egentlig selv sådan at jeg synes vi har været for tålmodige det er over et år siden at den her diskussion

og der blev indkaldt til det første samråd hvor vi accepterede at regeringen lige havde brug for at

finde ud af hvor den nye regering stod henne nu står vi her så et år efter og klokken er to minutter i tolv hvis vi skal

respekt for men kunne vi måske få løftet sløret for hvad tidshorisonten er så vi kan få en vurdering af om vi på grund af for meget rundkreds i regeringen nu risikerer

gymnasieoptag med endnu større skævvridning af gymnasieeleverne eller

så eleverne bliver fordelt efter nogle mere fornuftige principper allerede fra den her sommer

herhjemme er jo en vi deler med mange mange lande den er pågået i en årrække og der er ikke noget nemt svar på det derfor er der heller ikke nogen

at der ikke er et hjørne vi bare kan sætte et plaster på og så regne med at problemet

det indgår i en lang række forslag som bevæger sig over en lang række ministerier og det er en af baggrunden for at der ikke er en hurtig løsning på det ellers havde vi vel lavet den for lang tid siden vi har jo haft det her problem i en årrække på tværs af mange regeringer og det er derfor jeg mener at vi lige skal ryste hovedet og vente på at der nu lander en række forslag som skal adressere problematikken omkring parallelsamfund

at det er en kompleks problemstilling og at det er et problem der har

det vi har set i løbet af de sidste to tre måske fire år

er gået rigtig stærkt med den etniske opdeling af elever på gymnasierne hvis du besøger et gymnasium der ligger i mit nærområde høje taastrup gymnasium

at der faktisk er flertal af elever med dansk oprindelse i tredje g men at der i første g er firs procent fra indvandrerfamilier det er gået ret stærkt og hvis vi skal til at lægge

er vel ikke mere komplekst end at vi kan forvente efter et års rundkreds i regeringen

bud på hvordan vi håndterer den her udfordring nu står vi her to minutter i tolv og vi prøver at være så tålmodige som vi

kan være og spørger i al stilfærdighed er der mulighed for at regeringen kan fremlægge noget som gør det muligt at ændre bekendtgørelsen for optaget 2018 er ordføreren bekendt

ministeren frem for til ordføreren her men jeg kan jo bare sige sådan i al fredsommelighed at vi mener at det her er

de største problemer i vores tid

ønsker at arbejde med en række forslag der skal løfte det her det har statsministeren italesat i sin nytårstale og det har

i regeringen som et indsatsområde er det det allervæsentligste for vores tid

vi står over for en udfordring som kun bliver større og større og det er jo også det

er tilspidset i de senere år det tilspidser sig hele tiden og derfor skal vi finde en god og ordentlig løsning der er langtidsholdbar

velkommen til herre jakob sølvhøj fra enhedslisten

elevsammensætningen på mange af vores gymnasier

foruroligende højt tempo og tendensen

den går i retning af en stadig større social og etnisk opdeling af eleverne det er for at sige det mildt helt åbenlyst at de unge fra de pæne villakvarterer og de unge fra belastede almennyttige boligområder i i stadig større omfang bevæger sig hver sin vej når de søger gymnasium resultaterne kan vi se ude på gymnasierne hvor forskellene i elevsammensætningen bliver stadig større de sociale skel træder måske ved første øjekast ikke så klart frem men de er der forskellene i etnicitet fremtræder umiddelbart tydeligere og det er i hvert fald det fremgår af den debat der er i dag der hvor det store politiske fokus er jeg synes sådan set det er beklageligt at fokus er så

elevernes etniske baggrund kan jo føre til at man analyserer situationen forkert at man vurderer situationen forkert

træffe de forkerte politiske beslutninger når det er sagt vil jeg sige at vi i enhedslisten er enige med forslagsstillerne i at udviklingen i elevsammensætningen på gymnasierne er et alvorligt problem vi er stærkt bekymrede over den sociale og etniske skævvridning der foregår og vi er helt sikre på at det ikke bare går væk af sig selv hvis vi ingenting gør vi er til gengæld ikke enige i forslaget til løsning af problemerne vi mener det vil være forkert at sætte en grænse for hvor mange elever med udenlandsk baggrund der kan optages på det enkelte gymnasium det betyder ikke at vi ønsker at bevare den

eksisterende fordelingsmodel vi er enige i at det er nødvendigt med initiativer vi er enige i at det er nødvendigt med hurtige initiativer som fremmer en anden fordeling af eleverne

elever med forskellig social og etnisk baggrund i højere grad kommer til at få en fælles hverdag

vi mener ikke at det vil kunne lade sig gøre

fjerner begrænsningerne eller opsætter begrænsningerne

som i øvrigt allerede som flere har været inde på

reelt er en illusion for rigtig mange elever vi har ikke lagt os fast på nogen færdig model men vi tror det vil være rigtig klogt overveje et fordelingssystem med en form for distriktsstruktur så man som udgangspunkt går på sit hvad skal vi kalde det nærgymnasium altså der hvor man bor men hvor distrikterne udformes på en sådan måde at man ikke bare sætter nålen i passeren ned i gymnasiet og trækker en linje omkring men at man får

dannet distrikter der både omfatter villakvartererne og udlejningsbyggerierne det kan være en generel model vi bruger over hele landet det kan også være sådan at vi siger at udfordringerne er forskellige og derfor kan man jo overveje at give regionerne

sådanne distrikter sådan at man kan forme dem ud fra de lokale forhold vi synes også det er vigtigt

er allerede andre ordførere der har været inde på det at vi ikke ensidigt fokuserer

går på et teknisk gymnasium eller på et handelsgymnasium det vil være indlysende at skal vi regulere det her

vi gøre det så det dækker

hele omlægningen af fordelingssystemet til at virke vi mener det er nødvendigt at man ret håndfast går ind og lægger loft over kapaciteten på nogle gymnasier så de ikke kan ekspandere på bekostning af andre vi mener der er brug for taxametersystemet hvor vi både skal tænke bedre grundtilskud og et bedre socialt taxameter

koster på nogle gymnasier hvis man tilmelder sig en studieretning med tre fire studierejser til fremmede mål

at øge den sociale sortering på på gymnasierne så alt i alt

på høje tid at der bliver gennemført ændringer af fordelingssystemet men det bør efter vores opfattelse gennemføres i form af en række sammenhængende tiltag og vi mener at indførelse af et loft over optaget der ensidigt fokuserer på elevernes etniske baggrund

jakob sølvhøj der er ikke nogen korte bemærkninger og derfor går vi videre til herre henrik dahl fra liberal alliance

med beslutningsforslag

ønsker forslagsstillerne at indføre

den regel at andelen af elever med udenlandsk baggrund på det enkelte gymnasium ikke må overstige

meget alvorlige problemer der ligger bag forslaget det er der også flere ordførere der allerede har været inde på

det danske samfund ligner jo

kæmper med en voksende gruppe af personer som har baggrund i mellemøsten nordafrika og tilgrænsende lande og som ikke ønsker at integrere sig det præger visse boligkvarterer det præger

stort set alle ungdomsuddannelser eller jeg vil næsten sige alle ungdomsuddannelser altså ikke bare gymnasierne stx som er omfattet af det her beslutningsforslag og det præger visse videregående uddannelser det præger faktisk næsten alle aspekter af samfundslivet og det beslaglægger i øvrigt også i væsentligt omfang statens finanser

de forrige ordførere sige at

uvilje mod at integrere sig som præger dele af den befolkning der er indvandret fra stormellemøsten er det største problem overhovedet for den generation af politikere der er aktive i disse år spørgsmålet er så om det beslutningsforslag der er

vil løse nogen af de problemer jeg har skitseret og det vil det jo ikke alene af den grund at det af en eller anden

ser bort fra erhvervsuddannelser hf

og en række andre ungdomsuddannelser hvor man oplever tilsvarende problemer samtidig er den medicin der bliver ordineret imod problemet rimelig skrap nemlig en afskaffelse af det frie gymnasievalg

vores generation af politikere står over for er problemer på visse gymnasier

skal friheden tages fra alle der gerne vil i gymnasiet

på den måde må man sige at at beslutningsforslag

symptombehandling som ikke for alvor vil løse noget

til gengæld vil tage friheden fra en lang række unge mennesker der gerne vil have en ungdomsuddannelse så jeg vil runde af med

at sige at det jo ikke er fordi jeg ikke anerkender det problem som forslagsstillerne beskriver men til gengæld er det lykkedes for forslagsstillerne

ikke virker og det er jo på sin vis

er fra herre mattias tesfaye

bor i avedøre tæt på hvidovre gymnasium

andelen af unge fra indvandrerfamilier nu er så høj at hendes oplevelse er at det reelt set ikke

hoppe på s toget og køre

har hun så reelt frit gymnasievalg ville vi ikke netop etablere det frie gymnasievalg ved at sikre en blandet elevsammensætning og dermed sørge for at uanset hvilket gymnasium i hovedstadsområdet de søgte ind på

vide sig sikker på at det ville være et gymnasium hun ville kunne føle sig hjemme på kulturelt socialt kræver frihed ikke at politikerne en gang imellem griber ind og etablerer de rammer som friheden skal fungere i

jo bare junglelov er jo junglelov vi har nu

gymnasier hvor der kommer en meget stor andel af elever med baggrund i i stormellemøsten er jo at der vil være nogle af disse elever som

sige sætter en ære i at

i det hele taget udfolde sig som man selv har lyst til den sociale kontrol sætter ind det er

det er et problem vi er nødt til at løse men man løser bare ikke problemet ved at inddrage mere frihed jeg er fuldstændig imod at disse

grupper af elever tager friheden fra deres kammerater fra dem der skulle forestille at være deres kammerater men vejen frem er bare ikke at indskrænke friheden

når den unge pige jeg fortalte om før ikke selv har lyst til at gå på hvidovre gymnasium eller hendes forældre ikke har lyst

skyldes det ikke social kontrol

det skyldes heller ikke at det er en dårlig uddannelsesinstitution de scorer rigtig godt de får videregående uddannelser de får flotte karakterer og de klarer sig godt i skolen det her er ikke en uddannelsespolitisk problemstilling

integrationen til at fungere hvis ikke vi mødes

jeg har godt bemærket at både ministeren og borgerlige ordførere har gjort det her til et spørgsmål om radikalisering social kontrol og ekstremisme

det handler om er at den niende klassepige der nu vokser op i avedøre gerne vil have en gymnasietid med velfungerende fredagscafé og fester mulighed for at

som ministeren siger korte skørter og alt det der hører til ungdomslivet det er vi enige om

og det er den politiske handling regeringen afstår fra

er der ikke behov for lidt mere mod

folketinget eller regeringen bør beslutte sig på baggrund af anekdoter som herre mattias tesfaye står her og fortæller vi må have en samlet tilgang til problemerne og vi skal også have den rigtige tilgang til problemerne

populært sagt ikke danske børns opgave at integrere nogen det er folk der kommer til danmarks opgave at integrere sig og der er jeg helt enig med dansk folkeparti i at der er behov for et paradigmeskifte i måden vi forstår de her ting på og jeg stiller mig i øvrigt som et empirisk faktum meget meget tvivlende over for at mødet i sig selv har nogen

for at man kan integrere folk skal

som udgangspunkt mødes og høre hvad hinanden mener og tænker og hvilke værdier hinanden har

på samme måde den hed der er noget

en masse ting i indlægget

for frihedsrettigheder men problemet er at nogle gange

det der kan ligne frihed skabe ufrihed for nogle

er med til at skabe ufrihed for en række mennesker både i forhold til hvem

til integration så jeg

at det frie skolevalg er ubetinget godt eller er der nogen negative sider af det frie skolevalg

vejen frem jo ikke at lave en isoleret løsning for stx sådan som det her forslag

det er selvfølgelig klart at det frie skolevalg

har nogle meget negative følger eller opleves som havende nogle meget negative følger det bliver vi selvfølgelig nødt til at finde en eller anden samlet løsning på men det er

det er jo et problem som i det hele taget bare handler om at vi nu har den tredje generation som ikke integrerer sig tilfredsstillende det bliver vi nødt til at tage fat på og da er sådan

den kommer i folkeskolen herre carl holst fra

er ordføreren fuldstændig afvisende over for den tanke at det vil gavne integrationen hvis man får

eleverne isolerer sig som et resultat af forældrenes valg

man får splittet nogle af ungdomsuddannelserne op så folk

grundlæggende er et forkert paradigme hvis man forestiller sig at vi skal løse problemerne ved at afskaffe friheden på for eksempel folkeskoleområdet eller på gymnasieområdet jeg er ganske enig i dansk folkepartis ordførers

fremstillingen af at man er nødt til at sige hvem er det der har opgaven med at integrere sig det er de folk som er kommet rejsende

fra stormellemøsten og som har en kultur som opleves som ubehagelig og destruktiv for mange danske børn de må bringes til populært sagt at opføre sig ordentligt

dahl synes det er en anekdote som ordføreren for socialdemokratiet kommer med

man jo se på hvor mange fra vestegnskommunerne

over kommunegrænsen fordi det gymnasium der ligger

en hån mod de forældre at sige at de har et reelt frit

være med til at regulere for at vi får en bedre fordeling

nu er det jo ikke det som spørgsmålet handler om

hvordan skolerne fungerer det der er det afgørende er da så sandelig

som kommer ind på gymnasierne lærer at opføre sig ordentligt og hvis de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt

må de jo hjælpes til at opføre sig ordentligt det nytter jo ikke noget at alle mulige sagesløse personer skal undgælde for at der er en gruppe fra stormellemøsten som på grund af deres kultur ikke kan finde ud af at præstere det

vil gå på et gymnasium hvor der er korte skørter

kan få lov til at føle sig mere fri end

i den familie hun lever i hvor hun synes der er lidt meget social kontrol

fyldt med danske værdier dansk kultur dansk sang og musik

at vælge det gymnasium jeg synes jeg synes ikke vi giver hende det frie valg til at lade sig integrere

det der er problemet er at der er en hård kerne med mellemøstlig kulturbaggrund som tager friheden fra

gruppe som tager friheden fra andre unge der er problemet og alle andre skal ikke undgælde for at den gruppe ikke kan finde ud af at opføre sig efter almindelige gældende danske normer

dem vi skal have fat i vi skal da ikke genere alle andre det er dem der tager friheden og det er jeg villig til at se på for de skal selvfølgelig opføre

jeg er noget forundret over synspunktet med at det er dem der skal integreres der bærer opgaven flere har nævnt høje taastrup gymnasium

lad os gøre det konkret firs procent af de unge der går i første g på høje taastrup gymnasium

elever af etnisk dansk oprindelse der søger over grænsen til roskilde hvordan skal de unge med anden etnisk oprindelse løse integrationsopgaven skal de følge efter til roskilde

når det nu er sådan at det er de unge med en etnisk dansk baggrund der forlader gymnasiet

er det da sådan at folk der kommer til danmark for at opholde sig permanent i danmark skal integrere sig selv i en dansk virkelighed det kan da ikke være sådan at folk der altid har boet i danmark skal tilpasse sig metaforisk set gæster der kommer ind ad hoveddøren altså selvfølgelig skal folk der kommer

integrere sig og det må vi jo så forklare tydeligere det kan da ikke være rigtigt at

at finde ud af hvad det betyder konkret

at at unge omkring hende mener at gymnasiet er blevet så socialt belastet eller hvad man nu tænker at de søger et andet sted hen hvad skal man gøre taler det ikke for at vi er nødt til at sige jamen det her kan ikke alene løses ved den enkeltes frie valg der er vi nødt til at tage et samfundsmæssigt ansvar det er vel trods alt et fællesskab vi bor i hvor alt ikke kan overlades til den enkeltes ansvar

skal ikke forholde os til symptomerne og problemet er at der

og det skal de selvfølgelig holde op med og der tilslutter jeg mig det som dansk folkepartis ordfører har sagt

hjælpes til det kan da ikke være meningen at det

skal være andre end dem der skaber problemerne der skal føre an i at få dem løst

og den næste ordfører er fru carolina magdalene maier fra alternativet

stilling til det her beslutningsforslag for i alternativet

vi er også enige i at vi optimalt bør være så blandet som muligt i alle vores samfundsinstitutioner ikke kun i gymnasierne og ikke kun på stx

hele taget på tværs af kultur religion køn og etnicitet og hvad der ellers skiller os ad

af områder også i lokalområderne

til det her beslutningsforslag og det gør vi primært af to grunde den ene har vi ikke været så meget inde på i dag hvilket

talt mere om det men hvis endelig

nogle andre parametre som ikke er lovstridige og som ikke fordeler mennesker på baggrund af hvilken etnicitet de har

at stille det da vi var til samråd om

problemet er herre mattias tesfaye og jeg

i tirsdags hvor vi var

langt fra borgen om lige præcis det her emne vi var på høje taastrup gymnasium

konkret er for nogle problemer vi taler om vi

i vores dagligdag med dem der ikke ligner os

afføder det af problemer at et gymnasium som høje taastrup

procent tosprogede eller som ikke er af etnisk dansk oprindelse skader det integrationen på længere sigt og hvis det gør det hvordan

det gør i sig selv men det der er interessant er

på høje taastrup gymnasium hvor der er den her høje procentdel af tosprogede

en videregående uddannelse end gennemsnittet i danmark så det vil sige

og hvilket andet parameter for at styrke sammenhængskraften respekten for de danske værdier det danske samfund

for øje hvad det egentlig er vi taler om de her mennesker

får en uddannelse i vores uddannelsesinstitutioner som jeg alt andet lige stadig væk mener har ret stor fokus på dannelsesaspektet ideen om at vi skal leve sammen som borgere i det danske samfund så vi skal passe på med præmissen for problemet og vi er uenige i det middel der bliver der bliver præsenteret her

bare uenige i den måde som det bliver fremstillet på jeg synes egentlig også at noget af det vi lærte i tirsdags som er et problem er at på nogle af de gymnasier der har mange tosprogede er der ikke noget særlig stærkt socialt liv og det synes jeg

er synd for de unge mennesker og derfor er det også synd når de danske elever vælger det fra for selvfølgelig burde det være der da en del af det at gå på en ungdomsuddannelse

have løbeklubber sammen og gå til fredagsbar så selvfølgelig er der en udfordring kan man løse den på andre måder end det der bliver præsenteret her ja det tror jeg vi kan

det er det vi skal tale om i stedet for at sige ja eller nej til et konkret forslag

procentdel af tosprogede rysensteen

måske endda en endnu bedre linje med endnu bedre tilbud måske

en tur til new york på deres linje til de studerende

nok komme danske elever derned på himmelev gymnasium hvor vi også var har de en team danmark linje

er der ikke en team danmark linje på høje taastrup gymnasium i stedet for den hf linje som man kunne flytte til himmelev

lave nogle modeller som tiltrækker de danske elever til nogle af de her gymnasier som vi i dag

så min pointe er ja vi er enige i

hvordan vi italesætter det i forhold til hvad præmissen for problemet er og vi skal ikke løse det ved at opdele elever på baggrund af etnicitet tak

tak jeg forstod faktisk oprigtig talt ikke helt om alternativet mener det er et problem eller ej

den ene side starter ordføreren med at sige at man gerne

på den anden side bruger ordføreren ret lang tid på at beskrive at det

er mange elever fra for eksempel høje taastrup gymnasium der tager en videregående uddannelse jo egentlig viser at man lykkes med integrationen og

jeg forstod faktisk ikke helt om man mener at det er et problem jeg mener det

det handler om integration nu sagde ordføreren lidt om det her med etnicitet når jeg tror vi er landet der og landet på integration

det samme man gjorde på langkaer gymnasium

fordi man vurderede at det var det rigtige for den ungdomsuddannelse hvis man skulle

at eleverne søgte væk mener ordføreren så at det var en forkert beslutning

vil jeg da håbe at at også et parti som socialistisk folkeparti bakker op om at det principielt er forkert at opdele vores borgere på baggrund af etnicitet det strid med vores menneskerettighedskonvention i forhold til det andet

at nej vi ser sådan set ikke at det

alt andet lige hjælper det på integrationen men integration handler jo netop ikke kun om at sidde ved siden af hinanden er en aktiv værdi i vores samfund som vi skal arbejde med vi skal udfordre vores elever på hvad det vil sige at respektere hinanden

sige selv om vi ikke ligner hinanden eller spiser den samme mad men samtidig skal

at vi agerer forskelligt og at vi lever forskelligt det er en dannelsesværdi og den dannelsesværdi arbejder vi aktivt med

vores uddannelsessystem så derfor handler det også om uddannelse

skille integration og uddannelse ad integration tolerance

er en aktiv samfundsværdi som vi skal arbejde med og som vi skal forsvare det kommer ikke af sig selv

de gjorde det jo på langkaer fordi de oplevede at eleverne søgte væk

det der startede hele den her debat nej jeg synes ikke det var en god løsning men det var den bedste løsning i den situation

er jeg sikker på når de vurderede sådan

mig at høre hvad det så er for nogle kriterier vi skal fordele ud fra

lige præcis ligger her men for mig

at vi får hjulpet de gymnasier der er rundtomkring men men hvad er det så

men selv om man gjorde det på langkaer fordi man vurderede at det var det rigtige at gøre på det tidspunkt kan jeg stadig væk være principielt uenig i den måde at fordele elever på og det er jeg fortsat derfor mener jeg også at vi hellere skal ind og løse noget på den korte bane her ved at sige ja eller nej i dag skal vi finde en løsning som er holdbar

men det er noget vi så ligesom på den lange bane kan arbejde med

at vi får fordelt vores elever hensigtsmæssigt

set ikke noget imod de nuværende kriterier det er så rigtigt

men optimalt set havde man et afstandskriterium hvis man også havde nogle boligområder som var mere mangfoldigt sammensat

boligpolitik og så et afstandskriterium så får vi i hvert fald fordelt vores elever på

måde hvis man endelig skulle tale om andre fordelingskriterier kunne man kigge på karakterer

fra niende klasses afgangseksamen det er ikke noget som

at karakteren jo også afspejler kan man sige sociale udfordringer og de sociale sammensætninger i vores samfund så måske var det en mulighed men det er ikke noget jeg vil stå og plædere for i dag det er bare en tanke

fru marlene borst hansen fra radikale venstre

skolen er et af de vigtigste fællesskaber vi har i skolen lægges grundstenene til det samfund vi skal leve sammen i

vi lærer at kende hinanden på kryds og tværs af sociale og kulturelle forskelle og det er også der vi lærer at genkende os selv

skolen mener jeg ikke kun grundskolen for også når vi bliver unge og er i gang med at løsrive os fra vores forældre og for alvor finde vores egen identitet er skolen og de mennesker og kammerater som vi hver dag tilbringer syv otte timer sammen med af afgørende betydning for resten af vores liv

som de lærte at kende i forbindelse med deres ungdomsuddannelse jeg har i hvert fald

men skolens fællesskab kan vi ikke tage for givet og når nogle gymnasier rundtomkring i danmark afspejler sociale og etniske skillelinjer skal vi være bekymrede og så skal vi handle for det er ikke godt når nogle unge særlig

og odense og nu senest også nogle tendenser i kolding hvor jeg i øvrigt selv gik i gymnasiet ikke længere går i skole sammen

med til at forstærke skellene i vores samfund frem for at nedbryde dem

af mangfoldighed mødet med det anderledes vil udvide den unges horisont mødet vil afkræfte fordomme mødet

opsplitning det er de tanker som ligger til grund for at jeg og radikale venstre sammen med s og sf i dag fremsætter beslutningsforslaget om at ændre reglerne for elevfordeling på gymnasierne forslaget er som bekendt at andelen af elever med udenlandsk baggrund på det enkelte gymnasium ikke må overstige tredive procent modellen vil sikre at der vil være blandede klasser på de danske gymnasier således sikres også mangfoldigheden og forhåbentlig forståelsen for forskellighed

også vigtigt for mig at slå fast at radikale venstre ikke

meget åbne over for diskussion og vi ser også meget gerne andre modeller

udgangspunkt er at vi allerhelst allerhelst ser at man lokalt

enkelte fordelingsudvalg selv løser problematikken i respekt og i solidaritet

man gået til arbejdet omkring aarhus i region midt og det kompromis som et enigt fordelingsudvalg har indstillet

skal gælde for gymnasierne her synes jeg måske i virkeligheden er et endnu bedre forslag end det b forslag vi i dag har fremsat

er ikke fordi radikale venstre synes at det her beslutningsforslag er det forslag som løser alle problemer men vi er medforslagsstillere på det fordi vi ønsker at der skal ske noget på området og forslaget vil løse i hvert fald et problem for nogle vestegnsgymnasier som jeg håber at vi alle sammen kan være enige om er udfordrede med de her ord

støtter radikale venstre naturligvis beslutningsforslaget

det her forslag men også den tydelige tilkendegivelse fra andre regeringspartier til efterretning og hurtigst muligt indkalde os til nogle forhandlinger så vi igen kan få en dansk gymnasieskole i balance

er fra herre henrik dahl

de meget store integrationsproblemer vi har

firserne fordi det radikale venstre dengang

pressede på med at få en ændring af udlændingeloven de er så blevet værre

årtierne er gået

blev de i hvert fald indtil to tusind og et vi har kunnet bremse udviklingen men vi har ikke rigtig kunnet vende

kommer der et beslutningsforslag om at nu er det også for galt med den

er det sådan at det radikale venstre

ud af hullerne når det går ud over medlemmerne af det radikale venstres

nevøer og niecer eller hvordan skal man forstå forsinkelsen mellem skabelsen af problemerne i nitten firserne og beslutningsforslaget nu i 2018

på at skyde skylden på hinanden

ikke noget problem med det frie gymnasievalg men man bliver bare nødt til at gribe ind når man ser

alt er så forfærdeligt i dag må stå for herre

de problemer som vi oplever i dag jeg synes det er

svar som vi bør sætte os ned sammen og diskutere

der går ild i en etageejendom

er det en meget mærkelig strategi for at bekæmpe ilden at man beslutter

altså der er problemer alle mulige steder på ungdomsuddannelserne og så fremsætter man et beslutningsforslag der handler om stx det er meget svært at se hvilken rationel mening det giver

tredje sal kan ordføreren forklare lidt om det rationelle

set enig i at det her enkeltstående forslag

der er også problemer andre steder end på stx det anerkender jeg fuldt ud radikale venstre er

ordføreren og særlig ministeren fra ordførerens parti

være med til at diskutere de her problemstillinger sammen

sige at jeg glæder mig over ordførertalen men

har det radikale venstre ikke betænkeligheder ved et forslag der helt entydigt og alene bygger på etnicitet og er det ikke rigtigt at

eller nærmer sig noget der er på kant

men når det så er sagt

jeg lagde mærke til at ordføreren var meget interesseret

skoledistrikter fra talerstolen er det sådan

at de radikale kunne forestille sig

deltage i udarbejdelsen af et forslag hvori indgik

skoledistrikter som model for en elevfordeling

til menneskerettighederne jo vi har været betænkelige og vi har kigget på det og vi har kigget på de forskellige udmeldinger der er kommet blandt andet

for et par år siden fordelte deres

til at starte med her ude at sige at det måtte man ikke

være lidt mere tøvende så det er ikke soleklart vi vurderer ikke at det her forslag er i strid med menneskerettighederne i forhold til skoledistrikter vil

langt de fleste kommuner og langt de fleste gymnasier er jo ikke udfordret af den her problematik

jeg tror nemlig det er vigtigt at den her debat

på en sådan måde at man ikke bare konstaterer at der ikke er flertal for noget for så har vi nemlig et kæmpestort problem derfor tror jeg bare at jeg vil glæde mig

er sådan og jeg vil sige at jeg opfatter det som et tilsagn om

i den fremtidige fordelingsordning må vi have både handelsgymnasierne og de tekniske gymnasier med

i fremtiden også med enhedslisten og jeg håber så

folketinget som gik sammen om at finde måske ikke én model men flere forskellige tiltag som kunne afhjælpe problematikken

jeg er så glad for at det radikale venstres

ordfører på undervisningsområdet har forstået hvilken katastrofe

har ramt danmark at integrationsproblemerne er massive og ikke bare kan løses

utrolig glad for at at fru marlene borst

forstået at partiet bærer en meget meget meget stor skyld jeg håber

at afhjælpe problemerne i fremtiden og derfor vil jeg spørge fru marlene borst hansen om hun vil henvende sig til ordføreren for det radikale venstre på udlændingeområdet og bede vedkommende om at føre en stram og konsekvent udlændingepolitik så det her problem som vi står med nu på gymnasieområdet ikke forstørres ud

ordfører har fornemmet det her problem nu hvor

berører de bedre bemidlede dele af den danske befolkning og ikke kun dem som bor i de sociale boligbyggerier i de

økonomisk velstillede områder

i radikale venstre tager vi ansvar og det gør vi også for udlændingepolitikken det er ikke det samme som at vi mener det samme

har jo drøftet det her forslag det er

for det andet er det jo et forslag som vi har drøftet i den radikale gruppe

er selvfølgelig en enig radikal gruppe der står bag det her forslag

have fru marlene borst hansen til er selvfølgelig at gøre klart for resten af

vi har at gøre med her som alle mulige andre steder i samfundet og derefter få det radikale venstre til at føre en udlændingepolitik der sikrer at det her problem ikke vokser i fremtiden det vil sige at en fast udlændingepolitik hvor vi ikke får flere udlændinge til danmark som via de store kulturforskelle der eksisterer skaber uløselige problemer rundtomkring i det danske samfund en stram udlændingepolitik der sørger for at der ikke kommer flere til danmark fra de områder hvor vi erfaringsmæssigt ved at folk ikke kan

om at gøre efter at hun tydeligvis selv har fattet pointen at det her er et meget meget stort problem så

forklare resten af det radikale venstres folketingsgruppe det og sørge for at det radikale venstre sadler om på udlændingepolitikken så vi ikke får en forstørrelse af problemet i fremtiden

i radikale venstre vil vi rigtig gerne skabe de rammer der skal til for at

at hvis man er udlænding og gerne vil arbejde

skal man have lov til det hvis man er udlænding og gerne vil gå på gymnasiet gerne vil gå til gymnasiefester gerne vil deltage i sportsaktiviteter gerne vil deltage i et helt almindeligt dansk ungdomsliv

afgørende at de unge mennesker får mulighed for det

om ti år skal have en statsminister der bliver nødt til at bruge hele sin nytårstale på at tale om parallelsamfund

bliver vi jo nødt til at bryde de

ikke bare glade for det her forslag men men vil gerne se på endnu flere

hansen der er ikke flere kommentarer i denne omgang den næste ordfører er herre jacob mark

en indtil videre spændende debat både uddannelsespolitik integration og det midtimellem

jeg lader mig ganske ofte inspirere af herre henrik dahl

henrik dahl rammer meget ved siden af med sætningen der er en stor del af eleverne som vil tage friheden fra andre

mit indtryk at der hverken på høje taastrup gymnasium eller hvidovre gymnasium eller langkaer gymnasium nødvendigvis er en masse elever

vil tage friheden fra andre

men det er ikke det det her handler om

søde unge mennesker som ikke vil gøre en flue fortræd og som bare gerne vil være gode kammerater det som det her handler om er at få spredt elever så elever møder hinanden på tværs jeg er ræverød socialist jeg mener at man skal møde hinanden

samfundslag man kommer fra uanset hvor meget man tjener eller hvor lidt man tjener uanset hvad man tror på

ikke kun eleverne med anden etnisk baggrunds skyld det er selvfølgelig et problem hvis elever med anden etnisk baggrund klumper sig

over grænserne og tager til andre gymnasier så det er jo alle der klumper sig sammen og det er et resultat af det system vi har i dag

vores samfund jeg mener at det er noget skidt hvis vi har et gymnasium hvor alle

er velhaverbørn og vi har et gymnasium hvor alle børn tror på én gud

og et andet gymnasium hvor alle børn tror på en anden gud jeg tror på at vi har en forpligtelse til at børn

og jeg mener at det som er resultatet af det frie skolevalg svækker integrationen jeg mener at det svækker integrationen når børn ikke mødes på tværs og unge ikke mødes på tværs nu sagde herre henrik dahl at det kan man ikke bevise men jeg mener at det er ret åbenlyst for at man kan forstå hinanden

man også nødt til at mødes og jeg er bekymret for de børn og unge

kan vokse op i et hjem i et udsat boligområde og

går i en klasse hvor en stor del af eleverne også har anden etnisk baggrund eller

på en muslimsk friskole når de så er færdige med folkeskolen eller friskolen kommer de hjem i boligområdet igen

vi skal have brudt de der bobler op

jeg deler heller ikke analysen af at det kun er den ene part der har ansvaret for integration derfor er det heller ikke kun den ene af elevgrupperne der skal flytte sig

ungdomsuddannelsesområdet at gøre op med det frie skolevalg vil jo betyde at alle børn både dem med anden etnisk baggrund og dem som har familie som har boet

altid kommer til at flytte sig

vi har alle et ansvar for at møde hinanden

om en ny elevfordeling tager udgangspunkt i at vi skal have blandede elevmasser

gymnasierne i danmark jeg er enig med fru marlene borst hansen

meget åben tilgang det er ikke sikkert at alt hvad der står i det her er lige præcis den bedste model jeg er

et isoleret problem kun på gymnasierne eller på ungdomsuddannelserne det er også et problem på folkeskolerne eller i boligområderne så lad os arbejde videre med det

og etnicitet står det i menneskerettighederne at hvis hvis det er med henblik på at sikre god integration må man gerne lave tiltag som sikrer god integration det er for eksempel det der har gjort at man ikke laver muslimske friskoler i norge og ikke dermed sagt at jeg

så til til enhedslisten som spurgte den radikale ordfører om man vil være med til at arbejde for at lave skoledistrikter der vil jeg bare sige ja det vil jeg gerne jeg mener faktisk at en del af den ungdom som jeg er en del af har købt for meget ind på hele den der markedsliggørelse af vores uddannelsessektor og at man bare ser det frie skolevalg som uproblematisk og en nødvendighed og

naturlig ting det frie skolevalg har mange negative konsekvenser

blandede sig i debatten og gjorde op med det frie skolevalg på en hensigtsmæssig måde så det

at man alene tager udgangspunkt i etnicitet man kan sige

det heller ikke aktuelt for det er der simpelt hen ikke flertal for

det glæder mig

sf ikke mener det kunne være interessant at de partier der nu

kan finde et fælles bud på det her

med henblik på en sådan

at vi har ventet og ventet ventet på en regering der i lang tid

nu kommer der snart en model eller en diskussion om en model og vi har jo hele tiden troet at så ville vi alle sammen også enhedslisten blive kaldt over for at skulle diskutere det så så jeg vil meget gerne arbejde videre

en model men det afhænger også lidt af hvor realistisk det

og velkommen til fru brigitte klintskov jerkel fra

jeg

at der er et problem her det er et kæmpe problem for integrationen

skoler hvor mange elever med anden etnisk baggrund klumpes sammen

socialdemokratiet sf og radikales forslag

elever skal respektere gymnasiet som en uddannelsesinstitution baseret på vestlige værdier

til at rette op på de problemer for at sikre integrationen

for længe siden når vi imidlertid ikke kan støtte beslutningsforslaget her skyldes det at vi ikke kan se hvordan elevfordelingsmekanismerne vil fungere i praksis vi kan ikke se hvilken rolle det vil have i forhold til fordelingsudvalgets rolle elevernes valgfrihed og institutionernes økonomi dertil kommer at ændringen af reglerne for eleverne skal gennemføres inden for rammerne af internationale forpligtelser herunder forbuddet mod diskrimination

det er en kompleks sag som kræver en løsning

drøfte med de øvrige partier derfor kan det konservative folkeparti ikke støtte beslutningsforslaget

for det der er ingen korte bemærkninger

vi kommet til dagens sidst anmeldte ærede jyske taler nemlig ordføreren for forslagsstillerne fru annette lind værsgo

tak for den fine præsentation jeg synes

en succeshistorie vi diskuterer og ikke noget negativt der er rigtig mange unge mennesker med anden etnisk baggrund end dansk der begynder at gå i gymnasiet det synes jeg

er en god nyhed og det synes jeg også vi skal diskutere som en positiv ting i to tusind og seksten havde tretten ud af to hundrede og halvfems danske gymnasier en overvægt af elever med anden oprindelse end dansk og det havde de fordi flere og flere unge søger mod gymnasier hvor flertallet ligner dem selv det kan man ikke bebrejde dem men som samfund har vi et ansvar for at opsplitningen mellem befolkningsgrupperne ikke bliver for stor vi ser en stigende tendens til at

og dybere kløfter næsten ligegyldigt hvor vi kigger hen det er i boligområderne i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne og tingene hænger selvfølgelig sammen årtiers forfejlede bolig og integrationspolitik har gjort at vi stadig ikke har gjort op med ghettoerne der er noget der tyder på at det længe har betydet at der er store udfordringer på vores daginstitutioner og skoler men det viser sig også nu på vores gymnasier socialdemokratiet ønsker at bekæmpe den opsplitning og de parallelsamfund der bliver stærkere vi vil derfor insistere på at vi skal leve bo

det er nemlig hele fundamentet for vores velfærdssamfund og derfor er vi også bekymrede

mens udfordringerne vokser på vores gymnasier det gør de i de store byer men det gør de også nu

ministeren nævnte hele femten gymnasier samtidig med at man har gymnasier næsten lige ved siden af der har langt flere elever med danske rødder det er en udvikling som går rigtig rigtig stærkt i disse

og vi frygter at hvis man ikke gør noget nu ja så kan det blive meget meget svært at vende den udvikling og derfor

betyder at reglerne for elevfordelingen på gymnasierne ændres efter indstilling fra regionsrådet

skal ministeren kunne beslutte at pålægge de lokale fordelingsudvalg at bruge princip om at andelen af elever som udgangspunkt ikke må overstige tredive procent på en ny årgang det vil på sigt betyde at nogle elever ikke vil få opfyldt deres først

med åbne øjne for det første mener vi at uddannelse handler om mere end kundskaber og færdigheder det handler også om dannelse og forståelse for det samfund man er en del af og derfor nytter det ikke noget at man isolerer sig som gruppe på forskellige skoler for det andet

sigter det mod at man vil kunne vælge det gymnasium der faktisk ligger nærmest i dag er det nemlig sådan at rigtig mange unge fravælger det lokale gymnasium og rejser længere væk fordi de ikke vil være i mindretal det gælder både for unge med

anden etnisk baggrund hvis det lykkes at skabe en mere blandet elevfordeling på alle gymnasier

ikke længere være nødvendigt at søge væk fra det gymnasium man alligevel bor tættest på vores forslag handler nemlig ikke om den enkelte elev med anden etnisk baggrund der udgør et problem tværtimod det er opsplitningen mellem befolkningsgrupperne der er problemet og det går ud over både eleven med lyst

mørkt hår og vi skal ikke acceptere at et opsplittet uddannelsessystem får lov til at slå rod vi skal gå i skole sammen og mødes på tværs sådan skaber vi tillid og sammenhængskraft og det er sådan

vi sikrer at uddannelse også bliver til almendannelse med nye fordelingsregler på gymnasieområdet løser vi ikke alle problemer langtfra

i diskussionen i dag kampen mod parallelsamfundene står på næsten alle områder vi skal sørge for at børn med anden etnisk baggrund kommer i danske vuggestuer og børnehaver vi skal sørge for en bedre elevfordeling i folkeskolerne og vi skal sørge for et fritidsliv hvor alle kan være med og vi skal gå langt mere aktivt til værks for at skabe blandede boligområder bare fordi det er svært og komplekst som der er blevet sagt i dag

ikke være en undskyldning for at vi ikke gør noget i snart to år har regeringen lovet at gøre noget ved problemet vi har presset på

ikke fået en elevfordeling på gymnasierne endnu

principper for fordeling der skal tages en langt større styring

presset på i forhold til møder i forhold til reelle forhandlinger og alligevel står vi her meget lang tid efter det første samråd i to tusind og seksten med beslutningsforslaget her mener vi at vi

en udstrakt hånd til regeringen endnu en gang vi vil gerne være med til at give et bud på en løsning vi vil rigtig gerne være med til at løse det for alle

som råber på at få en løsning vi mener i socialdemokratiet at vi ikke kan vente længere nu er simpelt hen tid til handling som min kollega

klokken fem minutter i tolv

ikke flere som ønsker at berige debatten

jeg foreslår at forslaget henvises til undervisningsudvalget hvis der ikke er nogen af jer der gør indsigelse betragter jeg

oplyst at medlem af folketinget herre martin henriksen fra dansk folkeparti med flere havde meddelt formanden at han ønskede at tage beslutningsforslag

to og tyve tilbage der var som sagt tale om en fejl og beslutningsforslaget er således ikke bortfaldet forslaget vil komme til anden og sidste behandling tirsdag den tredivete januar to tusind og atten der er ikke mere at foretage i dette møde tilbage er

at sige tak til alle for dagens indsats i folkestyrets tjeneste folketingets næste møde afholdes tirsdag den tredivete januar to tusind og atten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside